i dag er der følgende anmeldelser erhvervs og vækstministeren lovforslag nummer

justitsministeren lovforslag nummer l en og tres transportministeren lovforslag nummer l to og tres tom behnke kristian jensen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

fra medlem af folketinget jeppe kofod der har orlov har jeg modtaget meddelelse om at han fra og med den toogtyvende december to tusind og elleve atter kan give møde i tinget jacob lunds hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører fra nævnte dato

dagsordenen kan kun med tingets samtykke behandles i dette møde hvis ingen gør indsigelse betragter jeg dette samtykke som givet det er givet jeg skal endvidere gøre opmærksom på at mødet udsættes senest klokken tolv

vi har store sager på dagsordenen i dag jeg skal bede om at alle bidrager til en fornuftig gennemførelse af mødet skulle talelysten blive meget stor vil det blive nødvendigt at begrænse tiden til korte bemærkninger efter hver ordførertale også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

ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet

hundrede og ni imod stemte

gang om de stillede ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

stemmes

en og halvtreds imod stemte ni og halvtreds

ændringsforslaget er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslagene nummer to og tre

at det altid skal kunne betale sig at arbejde at

kunne betale sig at yde en ekstra indsats det skal kunne betale sig at stå op om morgenen tage bussen tage på arbejde betale for at spise i kantinen tage bussen hjem igen

skal den ene ud at finde et job

en månedlig indtægt på niogtyvetusinde

betale sig at arbejde vi finder at det er ganske urimeligt og ganske mærkværdigt at et flertal i

nu ønsker at fjerne loftet over kontanthjælpen og vi kan forstå at der også blandt regeringspartiernes medlemmer

der finder det her problematisk fru marianne jelved har jo udtalt

finder det særdeles problematisk at det forholder sig således regeringen lægger op til at bruge fem hundrede og tres million kroner stigende til seks hundrede og syv og halvtreds million kroner i to tusind og femten på at finansiere at man

at arbejdsstyrken vil blive reduceret med to tre tusind fuldtidsstillinger er det dét vi har brug for i denne tid nej det er det ikke vi skal i den modsatte retning det skal altid kunne betale sig at arbejde

det var bare ét eksempel på hvordan medlemmerne

ønskede at vise hvordan det var at leve af kontanthjælp vi husker alle historien carina havde femtentusind til sig selv hver måned i

daginstitution har fjortentusinde og

jeg vil sige at der er mange familier

og femogtredive kroner i rådighedsbeløb er ganske mange penge også selv om man arbejder så jeg synes at regeringspartierne overveje om

betale sig at arbejde vi skulle gøre op med krævementaliteten i det her land men hvad er der kommet ud af

ord og ord og så vil man stemme

så jeg vil bare anbefale at regeringspartierne trækker dette

bare spørge venstres ordfører om en enkelt ting hvor langt er venstre villig til at presse overførselsindkomsterne til familier i det her land ned for at sikre sig at der ikke findes en eneste dansker der får en så ussel løn at vedkommende får mindre ud af det end dem der

land og vi finder sådan set at de ydelser vi har på nuværende tidspunkt

skal være på kontanthjælp i evighed kontanthjælp er en midlertidig ydelse med henblik på at man skal have et job

de her ydelser er for høje det nuværende niveau er udmærket det er fornuftigt og det det handler om er at skabe flere job i danmark således at flere kan gå

hans andersen om han er bekendt med arbejdsløshedstallene i danmark og om han er bekendt med mulighederne for at få arbejde

om det derfor ikke bare er en tilsnigelse når herre

nej det skal man ikke vi skal sørge for at folk får arbejde

er lykkedes arbejdsgiverne at presse lønningerne meget meget langt ned så vil herre hans andersen snart komme i

skal yderligere ned og for

er der jo ikke nogen nedre grænse for det skal altid kunne betale sig og så kan vi have sådan en konkurrence mellem

kan gå ned og lønindkomsterne så også

enhedslistens opfattelse af hvornår der skal kunne betale sig at arbejde og venstres opfattelse af hvornår det betale sig at arbejde det er jo således at

job i dag hvor arbejdsgiverne har svært ved at finde mennesker der har lyst til

at bidrage vi har hørt eksempler fra gartneribranchen

det at dele aviser ud i dag ikke er et arbejde som er særlig attraktivt der er ikke mange der har lyst til det

bliver vedtaget med et

vi må så også bare konstatere at der har været sådan lidt mærkelig diskussion her de sidste dage om hvad man så vil gøre i stedet for for at

at arbejde radikale har været ude med et udspil

en skattereform og

skattereform men vi kan ikke få

med at man skal se på bundskatten

det får vi ikke noget at vide om måske fordi

regeringen og enhedslisten er klar over at det er en meget meget dyr løsning

helt fint hvis bundskatten blev lettet men det gjorde jo ikke

man skal have eller hvad er det selvfølgelig bliver der sagt

undersøgt det hele men alligevel

ud og siger

kontanthjælpen

at satserne som de er i dag er udmærkede vi er ikke indstillet

er udmærkede

at vi skal have dem ud på arbejdsmarkedet ja

går ud og lukker nogle af de arbejdspladser som kontanthjælpsmodtageren måske kunne få det er blandt

man ud og lukker arbejdspladser det er rigtig mange steder i produktionsvirksomheder man lukker arbejdspladser

arbejdspladser som mange af de lavtuddannede skulle kunne tage det ser man simpelt hen stort på i regeringen og i enhedslisten man er totalt ligeglad med hvad man gør

så lukker man bare arbejdspladsen og så skaber man flere ledige

når man lukker arbejdspladser

ud og stimulere virksomhederne man skal ikke pålægge dem afgifter der lukker de arbejdspladser som de lavtuddannede

regering skulle lukke arbejdspladser især

rigtig træls at gå på juleferie med den viden om hvad man har præsteret her i folketinget

man har præsteret noget lovgivning hvor man

de op på kontanthjælp og så får de noget mere

loftet over kontanthjælp så

det ind igen man har givet

finanslovaftale som enhedslisten lavede med regeringen er at den fører til øget lighed og øget beskæftigelse i danmark det er jeg faktisk ret tilfreds med

diskutere energiaftale

og liberal alliance og det konservative folkeparti

end det er for eksempel at indgå konstruktivt i et samarbejde om at få gennemført skattelettelser til mennesker med lave indkomster

kan herre bent bøgsted jo sammen med enhedslisten komme til at udøve et mildt og venligt pres på regeringen i de forhandlinger der bliver om skatten i fremtiden

sammen med venstre om at holde indtægterne nede for de økonomisk dårligt stillede

sammen med enhedslisten hjælpe folk som har lave indkomster med at få

den her lidt op vi har ikke samme højde det er der ikke nogen af os der kan gøre for sådan

formanden har bevilget mig nogle sekunder ekstra

ikke noget mod at der bliver lempet i

er vi selvfølgelig også klar til at se på i i dansk folkeparti men der er stadig væk

herre per clausen siger at finansloven skaber arbejdspladser

ikke nogen ude i befolkning der kan se med de tiltag der bliver lavet men den diskussion

tager vi sidst på dagen det bliver en lang debat i dag især hvis regeringspartierne

om min kropsbygning kan vække glæde og latter

at spørgsmål om hvorvidt dansk folkeparti nødtvungent vil medvirke til at skatten bliver sat ned for folk med lave indkomster nej mit spørgsmål var et andet vil dansk folkeparti hellere sammen med venstre konservative og liberal alliance slås for at få forhindret at folk på kontanthjælp får en ydelse som giver mulighed for at leve et fornuftigt liv er det vigtigere for dansk folkeparti at holde kontanthjælpen nede for mennesker i det her land end det er sammen med os at arbejde for at sikre at der bliver skattelettelser til folk med lave indkomster i danmark

enkelt spørgsmål hvad er vigtigst for dansk folkeparti efter det

bent bøgsted siger i dag kan vi konstatere at det vigtigste for

at holde indtægterne nede for de mennesker

lidt i morskaben men det gør ingenting det er snart jul

vores syn på overførselsindkomster så kigger vi ikke på hvad venstres synes og hvad konservative synes

det under ingen omstændigheder må være sådan at det er økonomisk attraktivt at komme til danmark hvis man som indvandrer skal komme til danmark

indordne sig under de forhold det skal ikke være en økonomisk magnet som det var tidligere

at kontanthjælp under ingen omstændigheder må

at man kan få mere ud af at gå på kontanthjælp end man kan få ved at tage et job til mindstelønnen

synes ikke det er så svært at forstå hvad venstre og konservative

jo ud det er dem der kommer til landet man tænker på jeg tænker nu at den her regel gælder alle danskere og derfor skal vi sørge for at man kan leve et ordentligt liv uanset hvor man befinder sig

der vil jeg høre om ikke det er dansk folkepartis politik at de svageste i samfundet skal have det noget bedre

dem der er rigtig rigtig langt nede i indtægt for eksempel

helt klart at vi selvfølgelig skal arbejde for at få de svage ud i job men det gør man altså ikke med den politik enhedslisten lægger

den debat tager vi senere i dag

enhedslisten egentlig går ud og lukker arbejdspladser med de afgifter de

det er netop de job de svage skulle kunne få

været ude at lukke nogle af de arbejdspladser som de svage

vil også gerne lave en aktiv beskæftigelsesindsats der kan hjælpe folk ude på arbejdsmarkedet men man skaber ikke arbejdspladser i en krisetid

at få julefred i sindet ikke mindst må det være rigtig rigtig svært for et medlem af dansk folkeparti tænk sig i

have støttet en regering der kun har skabt mere arbejdsløshed har skabt flere der

spørge om julehjælp for overhovedet at kunne klare julen flere der er hjemløse flere der får en meget meget lav

kontanthjælp man skal kun tjene sekstentusind

at gå i arbejde i danmark sekstentusind

tjene det er langt under den officielle mindsteløn uanset hvilket overenskomstområde

gå på arbejde kigger man på hvad man har tilbage når man har betalt udgifterne herre christian juhl ved jo godt at når man går på arbejde har man

skal dækkes ind og som man ikke har på kontanthjælp man har jo blandt andet

fagforeningskontingent dagpengekontingent man skal betale det ved herre christian juhl alt om det behøver jeg ikke at forklare herre christian juhl men

tilbage når man har betalt alt det man skal det er det

vi har skabt et samfund hvor fem og tyve procent af befolkningen i den arbejdsdygtige alder er på overførselsindkomst

også lande vi normalt sammenligner os med som sverige norge holland og island vi ved at børn af forældre

været på overførselsindkomst igennem igennem længere tid selv har en større risiko for

vi ved at det at være på overførselsindkomst igennem lang tid

risiko for at man ender i misbrug at man ender i kriminalitet

det skaber sociale problemer

helt uforståeligt og fuldstændig uansvarligt at man nu gennemfører lovgivning der gør det mindre attraktivt at komme ud på arbejdsmarkedet lovgivning som ifølge regeringen selv betyder

cekic inviteret ud i virkeligheden for at skulle møde

glæder mig at det var fru özlem cekic som fik ændret sin opfattelse af hvad virkeligheden er og det skete også for en masse danskere

er en diskussion om fattigdom

er en diskussion om hvad der sker når man skaber et samfund hvor økonomisk lighed

kan betale sig at være produktiv hvor man ikke belønner dem som er produktive men belønner

det skal altid kunne betale sig at arbejde samfund hvor det ikke kan betale sig at arbejde hvor man ikke belønner mennesker som er produktive bryder før eller siden sammen

over dem som ikke kan klare sig selv vi

vi vil et samfund hvor det kan betale sig at arbejde vi vil ikke et samfund hvor økonomisk lighed står over alt vi vil et samfund

velstående samfund er forudsætningen for at man kan hjælpe dem som har et reelt behov vi er ikke flove over at sige at dem der kan klare sig selv skal klare sig selv og jeg synes det er ærgerligt at venstrefløjen

lavede socialreformen i nitten trediverne insisterede jo på at det altid skulle kunne betale sig at arbejde

jeg synes det er beklageligt at man gennemfører den her lovgivning jeg synes det er beklageligt at man i stedet for at tage nogle vanskelige beslutninger og gå ud og fortælle danskerne at svaret hvis danmark fortsat skal være et velstående land

mere omfordeling men er at skabe et samfund hvor det kan betale sig at arbejde det gør man ikke

joachim b olsen det første er hvor langt er det nu kontanthjælpen skal ned i danmark før liberal alliance er tilfreds

jeg ikke vi har fået noget svar på i den debat der har været det andet er hvornår får min ven kurt

arbejde fordi arbejdsstyrken øges fordi kurt får mindre i kontanthjælp

at mindstelønningerne i det her land bliver sat efter hvor høje overførselsindkomsterne er

forsvinder en masse job når man har høje overførselsindkomster det er lavtlønsjob

er forsvundet hundredtusindvis af de job fra danmark gennem de sidste mange årtier

fejemanden som går inde på lageret de job findes ikke mere det betyder at man har presset en masse mennesker ud af arbejdsmarkedet og over på overførselsindkomst så svaret

at sætte overførselsindkomsterne op det vil gøre at endnu flere af de her job forsvinder

nogle job som en arbejdsgiver som i øvrigt også var i tv to nyhederne var inde på

når han skulle have folk til at sætte klistermærker på

til en løn som han kunne retfærdiggøre til at udføre det arbejde det er de job som forsvinder

langt kontanthjælpen skal ned er altså

bruges som argument for yderligere at sænke kontanthjælpen og sådan kan det fortsætte i al evighed

der er nogle af dem som har støttet liberal alliance i den her debat som skulle tænke over at det faktisk er hensigten at det er meningen det her handler ikke om overførselsindkomster om

det er liberal alliances perspektiv og så kender vi da en god klassisk borgerlig

hvad er enhedslistens svar

i det her samfund med at så mange mennesker står uden for arbejdsmarkedet når vi nu ved at det medfører sociale problemer at være på overførselsindkomst i lang tid hvad er enhedslistens svar

sætte lønningerne op faktum er at det betyder at folk bliver presset ud i arbejdsløshed for det er ikke alle mennesker

arbejdskraft som er en mindsteløn værd og det betyder at der forsvinder job hvorfor er det sådan at vi skal være det land i verden hvor flest mennesker står uden for arbejdsmarkedet hvad er det socialt ansvarlige i det der er intet socialt ansvarligt i det vi skal skabe et samfund hvor det kan betale sig at gå på arbejde hvor man bliver belønnet når man er produktiv

for at der er mange af dem som måske også kunne finde på at stemme på enhedslisten som er

er i hvert fald mange af dem som kan finde på at stemme på socialdemokratiet som er vrede over at vi har et samfund hvor man får så lidt ud af

olsen taler om men når

spørge herre joachim b olsen kan jeg nu ikke snart få at vide hvad det er for nogle arbejdspladser der lukker fordi vi fjerner loftet over kontanthjælpen jeg har spurgt om det flere gange under den her lange debat og jeg har stadig væk ikke fået noget svar men måske kan

der forsvinder er lavtlønsjob

stiger stiger de lønninger også og på et tidspunkt

siger arbejdsgiverne nu kan det ikke længere betale

at have de mennesker ansat til den løn

er sket i danmark gennem de sidste halvtreds år er forsvundet i hundredtusindvis af job og det betyder at de mennesker som

i dag er på overførselsindkomst så der forsvinder job på grund af det her det er ikke noget jeg finder på det er veldokumenteret det står

siger at mindstelønningerne på det danske arbejdsmarked selvfølgelig er aftalebestemte

når man har økonomisk lighed som mål

at man sikrer beskæftigelse så betyder

man presser folk ud i arbejdsløshed det er ikke noget jeg står og finder på

hæver man også de lave lønninger og det betyder at man presser folk ud

der er ikke nogen arbejdsgivere som er profitmaksimerende

at få presset lønningerne på det danske arbejdsmarked ned på et lavere niveau ja det skal længere ned end det har i kina

havde fulgt den politik fuldstændig konsekvent

havde haft tohundredetusind arbejdsløse i det her land der er noget at tænke over julen over kammerater

på et seriøst plan vi ønsker at sænke skatten på arbejde vi ved at

det er veldokumenteret af

er det vi ønsker

vi vil have velstand vi vil skabe arbejdspladser vi vil gøre at mennesker som i dag er uden for arbejdsmarkedet kommer ind

det betyder noget at være i et fællesskab se nu på virkeligheden se på det samfund vi har skabt hvor fem og tyve procent af befolkningen står uden for arbejdsmarkedet

samfund som enhedslisten ønsker vi ved at det medfører sociale problemer vi ved at børn af mennesker som

selv har en større risiko for at ende på

det er forkert mindstelønnen sættes efter hvor stærk fagforeningen er over for arbejdsgiverforeningen det er sådan vi regulerer løn i danmark og sådan har det altid været derfor er mindstelønnen væsentlig højere end enhver

sats i danmark sådan er det sådan er det bare en mindsteløn på sekstentusind kroner findes ikke i nogen overenskomst i danmark alligevel er det det man bare skal have for at få mere end kontanthjælp men jeg

fyrre til halvtreds kroner for eksempel folk fra østeuropa og avisbude

er det det de er værd eller er det fordi de ikke har en fagforening til at forsvare sig er det sådan et samfund vi skal have hvor vi siger væk med fagforeningerne og så ned på østeuropæisk løn for så ikke at gå på

mindstelønningerne på det danske arbejdsmarked er påvirket af hvad overførselsindkomsterne er når

stiger mindstelønningerne og så forsvinder der job fordi

er nogen arbejdsgivere som tænker på profit og det gør arbejdsgivere

betyder det noget når man sætter de her overførselsindkomster op det er da meget sympatisk at gå til valg på at man

give folk flere penge det er bare ikke særlig ansvarligt hverken ud fra et beskæftigelsesøjemed eller ud fra et socialt øjemed fordi det presser folk ud

ok at vi så laver et samfund som i usa

to job for overhovedet at kunne overleve det er det man kalder fattig i arbejde eller working poor hvis det er det samfund

er det da dejligt at få klar besked om det og så kan jeg da regne ud at der er mange familier i danmark der ikke får nogen særlig glad og rar jul ved at tænke over hvor målet er henne danskerne er heldigvis ikke ligeglade med hvor kontanthjælpsniveauet ligger for danskerne ved godt at alle kan komme i en situation hvor man kommer i klemme og at det ikke er sådan at der er en overklasse af dygtige og så en underklasse af dumme alle mennesker har en risiko for at komme på det her

der er mange danskere som synes at overførselsindkomsterne i danmark er for høje det

dokumenteret gennem de sidste uger selv socialdemokratiets vælgere synes at de er for høje det havde jp rambøll en undersøgelse der viste

vil gøre det her til en ideologisk diskussion og vil prøve at male et eller andet skræmmebillede op om

i gåseøjne fattig og leve på overførselsindkomst end det er at være fattig og så selv tjene sine penge men det er under alle omstændigheder det samfund som vi ønsker vi ønsker et samfund hvor så mange som muligt finder en plads på det danske arbejdsmarked der må vi bare konstatere at det samfund har vi ikke i danmark i dag og vi må bare konstatere at den politik man har ført i danmark gennem de sidste halvtreds år har gjort at antallet af mennesker som er på overførselsindkomst er steget med over fire hundrede

at det er blevet betydelig lettere at klare sig selv

for halvtreds år siden skal man kun arbejde tolv timer for i dag

det kan jeg ikke se fornuften i jeg synes at et fornuftigt samfund er et samfund hvor så mange som muligt finder en plads på

sidste halve times tid for vi har jo fået frem i lyset hvad der er den egentlige tankegang bag oppositionens modstand mod det

det passer jo ikke men det er det der er tankegangen bag det og det har vi fået bekræftet derfor er jeg rigtig glad for at enhedslisten er en del af et flertal der sammen med regeringen afskaffer de her fattigdomsydelser

glad og stolt fordi det er den her del af folketinget som jeg er en del af der lever op til grundtanken

sørge for at vedkommende kan overleve på et rimeligt niveau

er glad for at vi fastholder den gode tradition

danske folketing jeg har så den beklagelse

når vi taler om afskaffelse af fattigdomsydelser

et par andre ydelser som vi også burde se på

hvis der foreligger et forældreansvar

vi er glade for at tage det her første skridt så tillykke

der skaber arbejdspladser men det her lovforslag

regnemaskine der har regnet det ud jeg mener det handler om at at der er arbejdspladser til rådighed for folk og

kun at have hørt radioavis her til morgen for at

ordføreren brugte den regnemaskine der er blevet brugt

finansministerens egne tal der står i lovforslaget

også sådan at finansloven samlet set beregnet af finansministeren betyder at i omegnen af fire tusind færre mennesker kommer ud på arbejdsmarkedet

finanslov som enhedslisten har tænkt sig at stemme for

et øget arbejdsudbud ikke i sig selv medfører en øget beskæftigelse det kræver jo at der er nogle arbejdspladser til

kan jo se hver eneste dag at det er

det her i dag finansministeren svarer på et § tyve spørgsmål s otte hundrede

arbejdsudbuddet i størrelsesordenen fire tusind mennesker

en mand fra enhedslisten

enhedslisten og finansministeren ikke er helt enige om hvordan vi skal vurdere de regnestykker der kommer ud af den såkaldte dream model

godt i dag af en helt anden grund og det er at vi stadig væk er en del af et flertal

sig noget aktivt for at gøre det som det hele drejer sig om også hvis man vil bekæmpe fattigdom

skabe nogle arbejdspladser hvilket den nuværende opposition jo har bestræbt sig på at lade være med

der var sendt op efter herre joachim b olsen

hvis man her fra talerstolen advokerede for løntilbageholdenhed

danmark kan komme ud af krisen hvis

på dagsordenen hvis enhedslisten kunne få halvfems mandater her i folketinget og kunne gennemtvinge det

vi så have stigende lønninger så vi rigtig kunne få

kamp for at deres medlemmer skal få mest muligt ud af deres arbejdskraft det har ikke noget at gøre med om det er en løsning

krisen den løser man ved at man fra regeringens side er aktiv i

til at skabe noget beskæftigelse det er det det drejer sig om jeg har bare forholdt mig til det faktum at vi her i dag har fået forklaret at den egentlige baggrund for

det tjener en mekanik man gerne vil have fremmet nemlig at vi får sænket lønningerne her i landet

gerne give gode råd til enhedslisten enhedslisten kan for eksempel

kontanthjælp på femogtyvetusind kroner i danmark

kan fagforeningerne rigtig

for beskæftigelsen i danmark for væksten i danmark

som vil have problemer med at leve op til en mindsteløn på tredivetusind kroner om måneden

vil jeg nok sige vi er en del af en politisk virkelighed og det er den vi forholder os til i dag derfor vil jeg bare gentage

øget vækst betyder også at vi får en øget forurening i danmark og når vi får mere forurening og flere arbejdspladser

når der nu står i den her ganske klare redegørelse fra finansministeren at vi mister fire tusind job med den her finanslov frem til

og nitten med de her planer som der er vil ordføreren så ikke kommentere hvorfor han ligefrem

jeg er ikke enig i den måde man regner på i finansministeriet hvad

men det der står er at der bliver et mindre arbejdsudbud

jeg ved ikke om det lykkes i dag det gør det nok ikke men på et tidspunkt kan vi måske få forklaret oppositionen at et

det samme som at der kommer flere arbejdspladser og flere folk i beskæftigelse

at et mindre arbejdsudbud automatisk behøver at betyde at beskæftigelsen falder der er vist et eller andet med udbud og efterspørgsel som man ellers plejer at gå meget op i i den side af salen man ikke helt

det der er enhedslistens drøm

til tredivetusind kroner om måneden det ville med datidens ledighedstal betyde at de danske statsudgifter

med fire og tres milliard

i folketinget ordføreren må da erkende at der er noget i enhedslistens politik

så vil jeg da anbefale at man studerer den ordentligt

gik ud på at vi skulle hæve

det maksimale beløb man kan få når man er arbejdsløs og

det er rigtigt at vi har foreslået at det skulle hæves til tredivetusind

gennemsnitlig metalarbejder i københavn

af sin løn når han blev arbejdsløs

det er det princip der oprindelig lå

at man skulle kunne opnå halvfems procent af ens løn når man blev arbejdsløs

betyder det jo at et gennemsnitligt lo medlem

af sin indtægt når vedkommende bliver arbejdsløs og det var det vi gerne ville rette op på så det betyder jo ikke at alle ville få tredivetusind kroner

hvad vores politik går ud på på det område

man må jo sige at det her lovforslag efterhånden er blevet landskendt og

debatteret i mangt og meget

radikale at tage ordet på trods af at det var sfs fru özlem sara cekic der startede hele debatten om fattigdom ved at hive eksemplet carina op af hatten

skal vedkommende tjene niogtyvetusinde

kroner om måneden for at det kan betale sig at arbejde frem for at være på kontanthjælp så er incitamentet til at tage sig et arbejde

og det er slet ikke rimeligt over for alle dem som tjener mindre end

kontanthjælp jeg tror at for dem

er det selvrespekten ved at have et arbejde

får man som borger en større selvrespekt man føler at en del af et fællesskab at man bidrager og

skaber værdi

og hun erklærede at der ingen uenighed var med de radikale for socialdemokraterne mener også det er problematisk så kan

undre sig over at regeringen vælger at fremsætte lovforslaget og man undres desto mere når man

opdager at den skattereform og kontanthjælpsreform som er bebudet skal løse det her incitamentsproblem

at arbejde

tolv at en sådan aftale kommer på plads og

at regeringen midt i en krisetid vælger at skabe problemer og først siden hen iværksætter de løsninger der skal til det virker ulogisk

konservative stemmer imod det samlede lovforslag da vi mener at det er en helt forkert vej at gå at

jeg vil gerne spørge ordføreren om der ikke findes andre incitamenter end noget så simpelt og

penge tusind kroner er der blevet talt om er et spændende job med fast indtægt og udviklingsmuligheder er et spændende job med uddannelsesmuligheder

incitament i sig selv er frygten for helt at falde ud af systemet og miste alle sine indtægter ikke et incitament i sig selv som er væsentlig hårdere og væsentlig mere barsk

det eneste incitament til at gå på arbejde er penge nej det håber jeg godt nok ikke og som jeg lige netop sagde i min tale

den løn de får udbetalt om måneden er lavere end en kontanthjælp så selvrespekten er også en faktor i sig selv men det økonomiske har altså også stor betydning for vi kan jo se at der med det her lovforslag

med arbejdsudbud og færre i job skal vi

at snakke om arbejdsudbud er arbejdsudbud

sige færre job for de job findes ikke lige nu

nogle mennesker nu kan se julen lidt mere roligt og glad i møde fordi de ved at

lidt bedre passe deres familie lidt bedre passe

at færre skal være arbejdsløse fordi vi nu har en lille smule råd til det

skal kontanthjælpsmodtagere altid gå efter de lavestlønnede job hvorfor må kontanthjælpsmodtagere ikke have en ambition om at tjene lige så meget som

mig for eksempel eller så meget som en faglært smed eller så meget som en akademiker eller en direktør hvorfor skal det altid være den lavestlønnede vi skal sammenligne med

ved at blive en rigtig rigtig fattig debat

interessant er hele den her definition på fattigdom og den må man sige

antallet af dem som får julehjælp er lig antallet af dem som er fattige altså

hvis det er regeringens nye definition eller det er det enhedslisten lægger op til skal være regeringens ny definition

i behøver ikke deltage i samfundet

fællesskabet jeg mener det er stigmatiserende og jeg mener det er marginaliserende

at der ikke er behov for alle

efter ordførerens mening fattigdom i danmark

definition på fattigdom eller er det medianindkomsten der

det er så bredspektret og

kun er af økonomisk karakter

socialt fattig det tror jeg godt

om jeg spurgte ordføreren om der efter ordførerens mening er fattigdom i danmark så fik jeg sådan tre forskellige modeller og

men hvad er ordførerens egen mening

en debat om kontanthjælpsmodtagere

at en rigtig stor del af dem

til sig selv om måneden er de selvstændige det betyder jo at hele den her diskussion

det er dog synes jeg

der bliver brugt i andre lande faktisk er fattige i det her land og har svært ved at få det til at løbe rundt til jul dem der har svært ved at få råd til at

medicin til deres børn give dem tøj på kroppen

være med i idrætsaktiviteter og andre ting

sådan set bare noget de opfatter og de skal bare opfatte det på en lidt anden facon så er der ikke noget problem

er nødt til at få klarhed over om det konservative folkeparti mener at der er et fattigdomsproblem

medgav hun at der var et fattigdomsproblem den borgerlige regering ville så aldrig nogen sinde være med til at lave en egentlig fattigdomsgrænse så

om den faktisk skabte flere eller færre fattige

måske også noget vi kan få et svar på nu mener de konservative at der er et fattigdomsproblem og har man skiftet mening

at man nu gerne vil være med til at gøre som regeringen vil nemlig at lave en egentlig fattigdomsgrænse så vi kan få has på hvor stort problemet

hvilken vej det går noget noget som

ordfører stiller flere forskellige spørgsmål først bliver jeg

om der er fattige i danmark

en rigtig lav indkomst men min pointe var også at det ikke nødvendigvis kun er borgere på kontanthjælp det synes jeg selv er ret klart formuleret så bliver jeg så lokket ind i

et sådan lidt retorisk net synes jeg når nu ordføreren så gerne

rigtig vanskeligt at lave en fattigdomsgrænse fordi vi jo kan se det kunne vi også

og sige at her skal grænsen være

nok været nogle folketingsmedlemmer som havde havde gjort det

endnu det nærmeste vi er kommet er at de fattige er dem der får julehjælp

peget på at der var et problem med at der var fattige i danmark den borgerlige regering ville aldrig være med til at sætte

være med til at gøre noget ved og som jeg kan forstå at det konservative folkeparti stadig væk ikke når det kommer til stykket rigtig synes er noget som

man vil egentlig bare lade udviklingen fortsætte diskussionen om hvornår det kan betale sig at arbejde

og en fattigdomsgrænse vil man i hvert fald ikke være med til

så min eneste refleksion

hvis det er så såre simpelt og det er så nemt

og så ligetil hvorfor er det så at regeringen har brug for at nedsætte et ekspertudvalg hvorfor har man så

ordfører blandt andet tager hele problematikken

man ikke kan få tingene til at hænge sammen

at få et rigtigt perspektiv på

siger ukorrekte ting eller i hvert fald i det mindste manipulerer voldsomt med virkeligheden

med hedder l seks og tredive

og halvtreds timers reglen loftet over kontanthjælpen og starthjælpen

i to tusind og tolv

det vil sige godt en halv milliard stigende til seks hundrede og syv og halvtreds million

og så sandelig også enhedslisten at tale med de tillidsfolk som har været inde

regeringen siger at

er problematisk og til at øge arbejdsudbuddet tværtimod

mener det er så vigtigt at man vil stemme for et lovforslag

mener at l seks og tredive bringer danmark ud af krisen

bliver billigere altså at det kun er tre hundrede og halvtreds million kr det her lovforslag koster i stedet for de fem hundrede og tre og halvtreds million

økonomiske konsekvenser i to tusind og tolv stigende til seks hundrede og syv og halvtreds million

princip for os i venstre

i rigtig mange år lige indtil i dag

sagde i en artikel at det er direkte

november i år sagde den nuværende statsminister nogenlunde det samme her i folketingssalen den nuværende statsminister sagde nemlig at det altid skal kunne betale sig at arbejde

gør op med et helt grundlæggende princip

af det her lovforslag

det har været et besynderligt forløb

venstres ordfører hvilket jo egentlig taler for sig selv

gå op og tage debatten og nu har vi en tredje behandling hvor

tage debatten vi har set en fuldstændig passiv socialdemokratisk gruppe

stille et par spørgsmål men som ellers stak halen mellem benene og smuttede igen

vi ikke har kunnet få svar på ret meget der har været mange udenomssvar de har været i generelle vendinger vi har haft en skatteminister i et samråd hvor skatteministeren

at lige nøjagtig det her lovforslag betyder at danmark kommer ud af krisen

så kan det åbenbart igen betale sig at arbejde arbejdspladserne kommer til

problemet er blot

hvad den her skattereform skal indeholde

gør op med et vigtigt princip

har drevet danmark frem nemlig princippet om at det altid skal kunne betale sig at arbejde jeg kan hilse fra venstre og sige at det er et princip vi står fast på og som vi bliver ved med at stå fast

netop denne sag og nu hører jeg så fru inger støjberg gentage det men

og derfor spørger jeg mig selv om fru inger støjberg er overgået fra at være minister til at være bager som kan forme dejen efter behag

alt efter hvilket formål det skal tjene jeg har aldrig nogen sinde sagt at dette lovforslag er problematisk aldrig jeg har kæmpet for at få det her lovforslag igennem gennem mange år fordi radikale venstre er imod fattigdomsydelser vi har været med til at indføre nogle af dem vi er blevet klogere undervejs og derfor er det en sejr for danmark og for regeringen og dens flertal at vi får det her lovforslag igennem i dag

det konkrete spørgsmål omkring den problemstilling der opstår når to kontanthjælpsmodtagere med nogle børn er i den situation at den ene kommer i arbejde

for at kunne få det samme

i sinde at ændre og derfor kobler vi hele denne problemstilling med en skattereform som skal gøre det attraktivt og fordelagtigt at arbejde

og det er jo

skal sige blandt andet på politikendk at det her er et problem

nu et samfund hvor det ikke altid kan betale sig

det ligner de radikale først at skabe et problem for så efterfølgende at sige jo jo men det må vi så tackle

at vi kan forvente at den

vil ophæve alle de problemer der ligger i det her lovforslag lovforslag

i et parforhold skal tjene næsten tredivetusind

hvis man kommer i arbejde det er ikke lovforslaget det er en del af det her problemkompleks som vi har valgt at løse på en anden måde jeg håber at alle politikere er klar over at der altid er flere løsninger på et problem

er man dårligt stillet derfor arbejder vi på at skaffe en bedre løsning end kontanthjælpsloftet som vi har set fører til fattigdom i familier med børn og det vil vi bare ikke acceptere vi prioriterer anderledes end den tidligere regering gjorde

der skaber problemer

et ændringsforslag der gør at man kan tage problemet helt ud af lovforslaget

begrunde hvorfor man ikke vil være med til det ændringsforslag som jo ellers imødekommer det radikale venstre fuldstændig

men vi andre har ikke en chance for at gå på det radikale

så vi kan få en saglig faglig og ordentlig diskussion af det her forslag

der kom fra fru marianne jelved var nærmest et løfte om at de cirka tre tusind kr som det her lovforslag kommer til at ændre i forhold til ægteparret

stået heroppe og lovet kommer som en skattereformen det er et meget meget voldsomt løfte at give fra talerstolen jeg mener det må være fuldstændig på sin plads nu at det radikale

går op som privatist og fremlægger argumentationen for hvorfor man kan støtte det her forslag i dybden så vi andre

medlemmer via korte bemærkninger til et andet medlem

regeringspartierne oppe på talerstolen i dag

for det danske velfærdssamfund nemlig at det altid skal kunne betale sig at arbejde

almindelige økonomiske lærdom

man vil ændre på

viser

har brug for et argument for at komme i arbejde

svare sig at arbejde

på regeringen

de her ydelser helt alene

det vil man så modvirke i en skattereform men man

er en fejl så tror jeg ikke der er nogen korte bemærkninger

hun det jo altså først når vi er igennem dem der har anmeldt at de gerne vil sige noget så er

forholdt sig til om der er fattigdom eller der ikke er fattigdom i danmark jeg kan forstå at ordføreren herre jesper petersen

henviser til min periode som socialminister hvor jeg har udtalt at ja der er fattigdom i danmark

man ikke mente at der er nogen

hvad der egentlig stod under fattigdomsindikatorer

var at fattigdom ikke blot eller bare er et spørgsmål om økonomi

det var baggrunden for at man gerne ville have udarbejdet

det var baggrunden for at man nedsatte et udvalg som inden slutningen af to tusind og elleve skulle komme med en beskrivelse af de her fattigdomsindikatorer jeg kan så forstå af et svar som

af det svar man har givet til folketinget

ikke har gjort sig større tanker om hvad en fattigdomsgrænse egentlig

rigtig ærgerligt at herre jesper petersen glemmer at fortælle hvordan

er halvtreds procent af medianindkomsten ja

starten af nitten halvfemserne men det er jo også fordi huspriserne er steget

vi kan se at aktierne har haft det rigtig godt i mange år har været fremgang i samfundet

glemmer også at fortælle at det egentlig blot er en målemetode

her fra folketingets talerstol

som måler

at uligheden er faldet siden år to tusind og otte

for det viser jo faktisk at det

dem som har det svært i landet har de fået flere penge mellem hænderne fordi vi er blevet mere lige i danmark

åbenbarede at det konservative folkeparti faktisk mener at der er et fattigdomsproblem og også mente det mens man var i regering

en skam at det gik så umanerlig dårligt med at gøre noget ved det

få gjort noget ved de der fattigdomsindikatorer og hvordan det nu er gået med det arbejde

bebudede at nu skulle der ske noget med disse indikatorer man ville lave et arbejde

det ikke voldsomt meget vi har set til det siden og initiativer fra den forrige regering til at gøre noget ved det her problem glimrede ikke ligefrem

bare lidt kort om

så har uligheden i danmark jo været kraftigt voksende over de senere år og hvis man så skræller alt det fra der handler om samfundsøkonomi og bare ser på virkningen af

den gamle regerings egen politik skattereform særligt nedsatte ydelser

jo noget der skubbede til uligheden

for nogle fattigdomsindikatorer man gerne ville kigge på her i foråret to tusind

man meldte ud at man gerne ville komme med resultatet af arbejdet her i slutningen af to tusind og elleve så det der at sige at der ikke er sket noget er simpelt hen helt

med uligheden

nævneværdig indflydelse i forhold til hvordan man måler ulighed og lighed så det er simpelt

var et fattigdomsproblem og om ulighed var et problem

noget man skal kritisere at der selvfølgelig bliver reageret på det men det der ligesom står tilbage som konklusion på fru benedikte kiærs indlæg til sidst var

man sagde noget om nogle fattigdomsindikatorer men man havde ikke voldsomt travlt

der skete jo ingenting der skete ingenting

og det kom mod slutningen af en snart ti år lang regeringsperiode hvor det man

øge uligheden og øge fattigdommen

julehilsen til de familier i danmark som har svært ved at få

og som man gjorde det sværere for ved at lave de her særligt nedsatte ydelser

nogle særligt nedsatte ydelser beskeden til dem som man satte i den her meget vanskelige position var at de bare skulle ændre opfattelse det var jo det vi fik at vide fra den konservative ordfører lige

det her lovforslag ikke

nævneværdigt i forhold til den her diskussion om

med hensyn til hvorvidt der overhovedet skete noget med arbejdet med fattigdomsindikatorer synes jeg egentlig har gjort det meget klart for ordføreren at det gjorde der

at man har efterspurgt en fattigdomsgrænse i rigtig rigtig mange år og sagt at man

men når man så får regeringsmagten

et udvalg i begyndelsen af to tusind og tolv

klinger noget hult når herre jesper petersen kommer med den her kritik når han kritiserer den forrige regering for at ville have lagt en tidsplan frem der svarede til en

vise noget budget

gerne bede den konservative ordfører bekræfte eller afkræfte at siden krisen er ligheden i det danske samfund steget

procent det

krise har medført en højere grad af lighed

kan den konservative ordfører bekræfte at det at man fjerner de her ydelser medfører

at minimum tre tusind mennesker

en indflydelse på indkomstforskellen i et samfund det vil sige at er der fremgang

en øget ulighed men er det

vi oplever i øjeblikket så vil man få en øget lighed men dem som

ikke ikke har så mange penge mellem hænderne

hen på anden decimal før man

kan se en indflydelse og en effekt på hvordan

kritiserer den nye regering som har siddet i to tre måneder

tidligere konservative minister synes de konservative det er en god idé at der er en fattigdomsgrænse det er et ganske simpelt spørgsmål er det en god

i ti år uden overhovedet at kunne komme med et bud på hvor regeringen så mener

en kritik af herre jesper petersen er jo blot fordi den tidligere regering bliver kritiseret når den nuværende regering så engang kan komme med en tidsplan for hvornår man er færdig med arbejdet men i forhold

at et relativt fattigdomsbegreb og definere en fattigdomsgrænse ud fra det ikke giver nogen mening og det er jo baggrunden for den tidligere regering den daværende regering lagde frem at man gerne ville

stand til at levere noget og spørgsmålet

det er dog paradoksalt at den tidligere socialminister

stand til at levere noget jeg synes at det der egentlig er det katastrofale i den her debat er at man glemmer at der rent faktisk er nogle mennesker der bliver ramt der er nogle som rent faktisk får det bedre netop fordi det her lovforslag om lidt bliver vedtaget og derfor er det også lidt paradoksalt

en fattigdomsgrænse det kan da ikke være så svært

vil man fra de konservatives side være med til

at det arbejde vi satte i gang ikke bar frugt overhovedet

det samlede arbejde på nationalt plan skulle afleveres

der er noget der har undret mig i den efterhånden lange meget ophedede offentlige og politiske debat der nu har været

lang førstebehandling af lovforslaget

stillet en række § tyve spørgsmål til mig af både mundtlig og skriftlig karakter jeg har været indkaldt

og lange diskussioner er det ikke lykkedes mig

en eneste repræsentant fra partiet venstre fortælle hvad det parti ønsker at gøre for børn der vokser op i fattigdom

når vi som ansvarlige politikere bruger uger på at diskutere et lovforslag som er vigtigt ja som har konsekvenser ja uden

oppositionspolitikere på noget som helst tidspunkt bliver interessant afgørende og vigtigt at diskutere eksempelvis børn der vokser op i fattigdom

for når vi diskuterer et lovforslag af den kaliber som vi gør i dag er det helt reelt at diskutere samspilsproblemer

om at det skal kunne betale sig at arbejde men bliver vi ikke også nødt til at forholde os til de mennesker der lever i fattigdom i danmark

er det en illusion når børnefamilier må bede om julehjælp er det en illusion når sociale organisationer kan fortælle om børnefamilier man vurderer ikke har råd til helt basale nødvendigheder er det en illusion når rockwool fonden

de ydelser vi diskuterer i dag kan konstatere at en enlig flygtning der lever på starthjælpsniveau lever i en situation der er sammenlignelig med gammeldags fattigdom

evnede nuancerne forstod hele rækkevidden af den her diskussion og dermed vedkendte sig at vi har et ansvar for at løse forskellige udfordringer

i lighed med fru marianne jelved tilkendegive at vi er stolte af at vi i dag vedtager et lovforslag som afskaffer de lave sociale ydelser som ikke i tilstrækkelig grad har fået mennesker i beskæftigelse men derimod skabt et fattigdomsproblem i

skal det stå alene svaret er nej for det er tror jeg sådan som jeg også sagde det i går på samrådet i beskæftigelsesudvalget at når vi gennemfører lovgivning der har med ydelser at gøre så vil enhver ændring i hvert fald af større karakter ofte have både positive og negative konsekvenser skaber lovforslaget her et forøget samspilsproblem for nogen grupper i

det har vi sagt fra starten vi vedkender os at

en udfordring som i øvrigt

lad os nu lige få fakta på plads næsten syv ud af ti altså ni og tres procent af de kontanthjælpsmodtagere vi har i danmark er enlige der ikke er forsørgere for den gruppe som altså er hovedparten er der en betydelig økonomisk gevinst

kontanthjælp til at arbejde det er godt hvad giver det os af udfordringer udfordringer for grupper hvor både manden og kvinden er på kontanthjælp og hvor der er

har vi en udfordring i forhold til samspillet med

er det en kendt udfordring ja er det lykkedes den tidligere regering at løse den udfordring nej vil det lykkes den her regering måske hvis vi arbejder sammen og det er derfor at vi i forlængelse af lovforslaget her klart og tydeligt fra regeringens side har sagt at der er behov for en skattereform

for nogles vedkommende årti efter årti kontanthjælpen er en lav ydelse

en midlertidig ydelse men skiftende regeringer har leveret en opgave videre til de regeringer der fulgte efter nemlig at antallet af danskere på

unge i danmark der hverken har uddannelse eller er i job

på at diskutere en meget lille gruppe

firserne hvor den daværende økonomiske krise kom til at betyde at der var en del af en ungdomsgeneration man tabte på gulvet skulle vi ikke

der er nødvendig så vi sikrer at de arbejdsmarkedsparate unge

opsplitning mellem de kontanthjælpsmodtagere

og som skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og den gruppe af

består en af mine største anker mod loftet over kontanthjælp

ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet mennesker der

være så sårbar at de i dag ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet

fordi jeg er socialdemokrat tror jeg at jeg tror på økonomiske incitamenter jeg er rundet af princippet om ret og pligt og mener også at det er det princip hvorpå beskæftigelsespolitikken i danmark skal stå

virker bedst for grupper der kan svare på kravene

skal man selvfølgelig stå til rådighed for det danske arbejdsmarked min holdning er i den forbindelse meget klar modtager man kontanthjælp uden at stå til rådighed

mener jeg ikke at man skal have kontanthjælp men

og det er også den gruppe

det er eksempelvis alle mennesker der kommer til danmark

blandt andet kvinder med minoritetsbaggrund der har været uden for arbejdsmarkedet i mange år og det er alle matchgrupper der hvis de har udgifter

svarer til det er ramt af kontanthjælpsloftet må jeg ikke appellere også til den borgerlige opposition selv om man stemmer lovforslaget ned i dag

nuancer i det her spørgsmål

hænger meget nøje sammen med at vi i danmark historisk har været enige om

også skal have ordentlige levebetingelser lad mig derfor til sidst sige jeg synes at vores største udfordring er at vi har syvhundrede og halvtredstusind mennesker i den erhvervsdygtige alder der står uden for arbejdsmarkedet det tal er højt

det har ligget højt og for højt under den daværende vk regering og tallet er for højt i dag jeg synes vi skylder de mennesker der i dag desværre kun får lov til at stå på sidelinjen af et arbejdsmarked at de via reformer får lov til at få adgang til uddannelse og til et arbejdsmarked så flere af de mennesker kan forsørge sig selv det mener jeg ubetinget er en fordel for dem

det udvikler sig og det bliver på den måde at vi blander det lidt

vi sidder her i folketingssalen og skal stemme

kost for vores land

beskæftigelsesministeren om hun kan se sig selv i øjnene om morgenen

at man nu skaber en situation

gøre en indsats for at få et arbejde

er en meget meget trist dag for danmark det er store ord og det er ikke en følelse jeg

nej det gør det ikke har vi nogen sinde påstået at det ville det nej

ubegribeligt at partiet venstre turnerer rundt med et ønske om

argumentationen op om at det kun er den ene jeg hørte sågar forleden dag en tilføje

i arbejde hvorfor ikke insistere på at begge kommer i arbejde lykkes det at få begge i et ægtepar ud på arbejdsmarkedet skal man tjene godt femtentusind kroner om måneden

når vi lige om lidt skal stemme om det her lovforslag vil opleve

at ændre i kontanthjælpsydelserne stemmer for at fjerne starthjælpen og stemmer for i det hele taget at ændre det som er et yderst acceptabelt niveau for mennesker som ikke er på arbejdsmarkedet det har vi heldigvis haft en rygende debat om i de seneste par måneder med masser af eksempler

man kan sågar starte en diskussion om

jeg mener at vi har nogle aldeles fornuftige ydelser i dag jeg mener at vi har et meget meget finmasket socialt sikkerhedsnet og det ser vi

som mener at det her skal skydes

nu skal øge ydelserne og man har selv fået svar på

rent faktisk kommer til at koste arbejdspladser

oprigtigt være tilhænger

skal være flove men jeg må næsten forstå

tilkendegiver at det er et rimeligt niveau altså som enlig

starthjælpsmodtager har man et rådighedsbeløb på et sted mellem to og tre tusind kroner

at dække alt forbrug

tre tusind kroner år efter år

hver måned til at dække alle udgifter tandlæge mad tøj transport

det igen vil kunne betale sig at arbejde og i min tale for lidt siden sagde jeg at det

iværksætte det som regeringen selv har kaldt for problematisk og så siden hen finde nogle løsninger

en skattereform forventes implementeret og

vedtage det her lovforslag uden at have en løsning

det faktisk ikke er lykkedes at løse det her under den tidligere regering og

lad os søge at løse den i fællesskab jeg mener at den proces vi lægger op til er både god og naturlig vi afskaffer de lave ydelser vi har fået aftalt en rigtig rigtig god og målrettet indsats via satspuljen for de kontanthjælpsmodtagere der er i matchgruppe tre vi har i vores

uddannelsesret og pligt til unge på kontanthjælp vi har anmeldt en reform af kontanthjælpen og vi har anmeldt en skattereform ja det betyder at vi går et arbejdsomt år

i møde i år to tusind og tolv det er jo der folketinget skal stå en meget vigtig prøve nemlig

de nødvendige reformer der er behov for her vil jeg appellere til at også det konservative folkeparti

lave reformer jeg er bekendt med at

har været en reform af førtidspensionsområdet under opsejling igennem en efterhånden længere årrække sådan behøver det ikke at være jeg synes det er helt naturligt at forslaget her følges op af et behov for både en kontanthjælpsreform og en skattereform jeg vil i øvrigt gerne sige

sekund at behovet for de to reformer vil være til stede om man vedtager det her lovforslag eller ej for jeg synes jo at det der er det egentlige problem er at vi har så mange modtagere af kontanthjælp der modtager kontanthjælp år efter år for nogles vedkommende årti efter årti og jeg ved at der også er er fremtrædende medlemmer af partiet venstre der er enige med mig i at det er det der er et meget meget væsentligt problem som det her folketing og den nuværende regering

borgerlige partier vil sige hvad de vil gøre for børn der vokser op i fattigdom det var ordene fra talerstolen pointen er jo at vi i de borgerlige partier ikke anerkender at der er de tusindvis af børn i danmark som vokser op i fattigdom det er fordi vi

i stedet for blot at tage udgangspunkt i venstrefløjens manipulerende retorik hvis man tager en familie med to voksne og to børn der modtager

efter at der er betalt skat husleje daginstitution varme og el det er ikke

ministeren hvis vi tager en familie

efter at skat husleje daginstitution varme og el er betalt

de tal som spørgeren refererer til her ikke nødvendigvis dækker alle familietyper jeg kunne tænke mig

svare med et spørgsmål nemlig

adgang til julehjælp så skal jeg forstå spørgeren sådan at der slet ikke er fattigdom

er ens for alle familier som er i samme situation så det der gør at familier kan afvige fra gennemsnittet kan være at de har større udgifter

og udgifter er nu engang ikke en del af fattigdom

fattigdom kunne vi alle være fattige om end vi havde

problemet her er at nogle familier

dårlig økonomi som er et udtryk for at man har brugt for mange penge og andre ting og sager disse sociale problemer løses ikke ved at give familierne flere penge disse sociale problemer kan blandt andet løses ved at flere kommer i arbejde

modvirker at flere kommer i arbejde det sørger for at flere kommer på overførselsindkomst i fremtiden og derfor vil vi

flere sociale problemer ikke

kommet i arbejde eller også ville de have betydet hvis man fjernede ydelserne helt

i arbejde men det er der er evidens for

at et flertal af de borgere som har fået nedsat deres ydelse er kommet i arbejde jeg har tidligere tilkendegivet og det gør jeg gerne igen

men ikke engang halvdelen

endda efter over fire år

vil holde folk på en lav ydelse år efter år fordi det har en i mine øjne for lille beskæftigelseseffekt

at man med eksempelvis en reform af kontanthjælpen kan få flere mennesker i arbejde vi har truffet et klart valg vi tror at det er reformer der skal til

at gøre det mindre attraktivt at arbejde

milliard kroner

det

louise schack elholm har læst at vi på længere sigt forventer

må man formode at vi

kombineret med de nødvendige reformer

på det danske arbejdsmarked jeg tror ikke at man skal være blind for ej heller selv om man måtte tilhøre partiet venstre at

som vi taler om samlet set

skal at arbejde

der vælger at lukke fordi vi afskaffer starthjælpen

negativ konsekvens i forhold til beskæftigelsen

sådan sammen hvordan skaffer vi folk i arbejde det gør vi jo blandt andet ved at gennemføre en kickstart hvor vi skaber flere og nye danske arbejdspladser i årene

jo rigtigt når det af andre er blevet fremført

at diskutere indretningen af kontanthjælpssystemet men det er også nødvendigt at sørge for at der faktisk er arbejdspladser

faktisk at beskæftigelsesministeren oprigtigt synes at ret og pligt hænger sammen jeg er glad for at beskæftigelsesministeren er den type socialdemokrat

har sagt at det her lovforslag ikke løser alle problemerne

måske en smule vanskeligt ved at forstå hvorfor skatteministeren så

danmark kommer videre og kommer ud af krisen

ved at påstå at det her lovforslag vil skabe massive problemer

især forsørgere og lavtlønsområdet det er en velkendt problemstilling som det

for den tidligere regering er lykkedes til fulde at løse

i dansk politik er at vi som regering i stedet for blot at stampe i gulvet og gentage et politisk dogme igen og igen

at når man fremsætter lovforslag

i nogle henseender have den betydning at man løser nogle problemer

som er indeholdt i lovforslaget her det ønsker vi at adressere og løse både med en reform af kontanthjælpssystemet og med en reform af skattesystemet jeg synes det klæder enhver regering

være nuanceret og dermed også vedkende sig

er sådan at når man løser et problem

at undre mig over igen at det her lovforslag l seks og tredive i den er afgørende for at danmark kommer videre og kommer ud af krisen og at der tilsyneladende ikke

er problemer i det her

jeg ikke fik svar på hvorvidt beskæftigelsesministeren kan garantere at de uhensigtsmæssigheder

bliver løst i forbindelse med skattereformen

øvrigt udmærkede gode

derfor kunne man jo omvendt argumentere for at der kan være en uudnyttet ressource hvis vi laver

en starthjælpsposition for eftertiden en kontanthjælpsposition

at vi har en stor arbejdskraftressource der gemmer sig i tallet for de mange danskere der i dag står uden for arbejdsmarkedet og jeg er ikke et sekund i tvivl om at vi har behov for de mennesker

lige stilfærdigt sige til ministeren at

gitte lillelund bech læste citatet op

håbefuld hvis jeg nu startede med at adressere

mine øjne er i at venstre overhovedet ikke har benyttet den senere tids debat til at adressere spørgsmålet om om mennesker lever i fattigdom så kunne det være at der var bare

repræsentant fra partiet der ville springe op som trold af en æske og i dag sige nej sandelig sandelig siger jeg jer

og heller ikke fra den tidligere beskæftigelsesminister er der altså et eneste ord om de mennesker som

jeg gentager gerne hvad jeg har svaret hvad angår indholdet af en

indeholde taler man udenom

af ministeren om at reglerne i folketinget jo er sådan at

forskellige ordførere ellers bringer ind

hvilke emner man synes også regeringen skal forholde sig til og blandt andet synes jeg

altid skal kunne betale sig at arbejde noget som socialdemokraterne i mange år har stået for

julehumør inden det bliver juleaften

flertal i det nuværende folketing for at afskaffe de lave ydelser

der mestrer flere forskellige principper ideer og værdier på samme tid

princippet værdien

håbet drømmen om ret og pligt jeg synes det skal kunne betale sig at arbejde

det er min klare overbevisning at vi hvis vi tænker os om

skattesystemet og af kontanthjælpen

vil kunne nå de forskellige mål

tusind tre tusind kroner om måneden

vi hører jo fra flere at at når man

for der er synes jeg en meget meget meget vigtig kvalitativ forskel når man er modtager af su

man det først og fremmest fordi man frivilligt

samlet set igennem et livsforløb kan

der gør at man kan forsørge sig selv der er derudover muligheder for at arbejde ved siden af suen og der er god adgang til

det her lovforslag vil det være sådan at en kontanthjælpsmodtager der er gift med en anden kontanthjælpsmodtager

oppebære en indtægt om måneden på godt femtentusind kroner tror den borgerlige opposition virkelig at det ikke skulle være muligt det synes jeg er

syttentusind kroner om måneden mangler de kvalifikationerne

i kategorien fattig

at høre nogle af ministerens bud

arbejdsstyrken med de her syv tusind personer og vi kan se at vi

med et forslag der vil mindske arbejdsstyrken med to

arbejde med skatten med

det udgangspunkt som flere i regeringspartierne har sagt

skal ind at kigge på bundskatten og man skal ind at kigge på beskæftigelsesfradraget

med egentlig at have bundskat nok til at kunne få øget arbejdsstyrken med det

når vi fremlægger regeringens forslag til

to tusind og tolv jeg vil fastholde

voksent menneske med flygtningestatus

just er ankommet til det danske samfund uden

eksempelvis nødvendige danskkvalifikationer og kompetencer med et

vælger heldigvis at tage en uddannelse der gør at man er berettiget til su jeg synes ikke det er korrekt at sammenligne de to livssituationer når man er

su modtager har man gode muligheder for

arbejde ved siden af sin su

favorable lånefaciliteter man må formodes at oppebære en

højere og det er ikke sammenligneligt med en person med flygtningestatus

ministeren vil debattere dette væsentlige lovforslag

tingets medlemmer vi har jo

mulighed for at debattere det her lovforslag med socialdemokraterne men tak til ministeren

drøfte det her

det her øger samspilsproblemerne

at ministeren med det her lovforslag vil øge samspilsproblemerne når jeg tænker på familien på kontanthjælp med to børn der går fra at have tolvtusinde og nihundrede kroner

at bolig

institutionsudgifter

lovforslaget nu vil have fjortentusinde og syvhundrede og femogtredive

og at det er

vi så at sige har hvad angår loftet over kontanthjælp nemlig den undersøgelse der er foretaget af sfi

at beskæftigelseseffekten er

statistisk usikker den påviser samtidig at der

negative konsekvenser ved loftet må jeg så ikke samtidig sige det skal ikke være frivilligt hvis man modtager kontanthjælp om man står til rådighed for arbejdsmarkedet

der er noget der tyder på at den borgerlige opposition mener at der er borgere

også fremadrettet der siger jeg gider ikke gå på arbejde

sige meget klart hvis man er arbejdsmarkedsparat kontanthjælpsmodtager og ikke ønsker at stå til rådighed for det danske arbejdsmarked

skal man ikke have kontanthjælp det gælder hvad enten man er dagpengemodtager eller

skal man stå til rådighed det er en del af kontrakten kontrakten

fjortentusinde og syvhundrede og femogtredive

også er familier der er på arbejdsmarkedet som har et job som knokler fra syv morgen til femten tredive som betaler

men jeg synes at der mangler sammenhæng mellem ord og

at det skal kunne betale sig at arbejde for det må vi være enige om

da

meget enig med venstres ordfører i at det skal kunne betale sig at arbejde

det er vigtigt at der er en balance

der afspejler det princip samtidig synes jeg som beskæftigelsesminister at det er vigtigt at den lovgivning der gælder på området

og det vi kan se er jo at de nedsatte lave sociale ydelser ikke i tilstrækkelig grad har fået folk i arbejde

blot at fortsætte ad en vej

tilstrækkelige resultater loftet har givet en meget lille beskæftigelseseffekt timereglen har givet en lidt større

ligesom starthjælpen når man har modtaget den i en periode på mellem en og to år har en meget meget lille beskæftigelseseffekt noget større hvis man har været der i mere end fire år samlet set er resultaterne ikke prangende og derfor vil jeg appellere til at vi nu går i gang med at få lavet en reform der flytter folk fra kontanthjælp

et samfund hvor så mange mennesker står uden for arbejdsmarkedet

fornemmer virkelig at det er noget ministeren gerne vil gøre noget ved fordi ministeren også anerkender at det at så mange mennesker står uden for arbejdsmarkedet

jeg synes er så ærgerligt at ministeren

skal løse det her

på uddannelse og alligevel har det ikke løst det her problem hvorfor tror ministeren

vi skal til at bruge endnu flere penge det kommer ikke til at ændre noget de høje sociale ydelser vi har i danmark holder folk

gør ministeren mere af det samme gentager det samme mønster

offentliggjort i dag i politiken der viser at ni ud af ti unge kontanthjælpsmodtagere ingen uddannelse har må jo altså så vise at vi ikke bruger de penge på den bedste måde for når ni ud af ti unge kontanthjælpsmodtagere ingen uddannelse har tre

unge mennesker i starten af tyverne der kun har deres folkeskoletid at falde tilbage på

der kan garantere de unge på kontanthjælp at der er et arbejdsmarked der kommer til at efterspørge deres arbejdskraft så i stedet for at bruge så meget tid på at diskutere så lille en gruppe vil det igen være min anbefaling at alle her i lokalet bruger tid på at diskutere hvordan vi kan sørge

der i dag står uden uddannelse og uden arbejde kan få lov til at virke på det danske arbejdsmarked jeg tror personligt at krav og pligt til uddannelse er vejen frem

det er så ærgerligt

er et problem som er gammelt det

fem og tyve procent af befolkningen i den arbejdsdygtige alder står uden

ved at det betyder

bare mere af det samme

det tror jeg

har ikke været tilstrækkeligt at skære ydelserne ned og så tro på at

at hvis vi kan konkludere noget oven på de seneste ti år i beskæftigelsesindsatsen

når man bruger sine kræfter på at opbygge bureaukrati dokumentation og kontrol spaghettitårnekurser og andet så får det ikke tilstrækkelig mange i arbejde ligesom det at sænke ydelserne heller ikke gør det måske er der behov for nu at vi sætter ind på mange forskellige områder at vi reformerer den aktive beskæftigelsespolitik så vi får tilliden også respekten for voksne mennesker tilbage at vi flytter de unge på kontanthjælp væk fra kontanthjælpen

uddannelse at vi gør en særlig indsats for de kvinder med minoritetsbaggrund der også på grund af timereglen i dag lever isoleret

får flyttet dem ud på arbejdsmarkedet at vi sætter ind mange forskellige steder kræver at folketinget her vil samarbejde

og der er mulighed for at stemme nu vi giver lidt god tid hvis nogle skulle komme løbende til

er der noget der ikke virker

prøv lige igen virker det stadig væk ikke

det virker hvis vi tager en omgang til

om teknikken er i orden der stemmes

afstemningen hvis ingen gør indsigelse

for stemte otte og halvtreds imod

og vil nu blive sendt

venstres ordfører herre hans

en af de allervigtigste reformer i nyere tid nemlig tilbagetrækningsreformen det er godt for dansk økonomi at den nu bliver vedtaget med tilbagetrækningsreformen frem mod to tusind og tyve tilvejebringer vi atten milliard

venstre støtter varmt dette lovforslag det handler om hvorvidt det er muligt at sende

friske og raske mennesker ud af arbejdsmarkedet i en tidlig alder

demografiske udfordring

ikke forlænge debatten væsentligt men bare appellere til

tager ordet

det var det der fremgik før førstebehandlingen

har lyst til at stemme for dette lovforslag

forstå at arbejdsmarkedsordfører herre leif lahn jensen har haft

er med blødende hjerte at jeg er med til at forringe efterlønnen så spørger jeg bare

er med til nu virkelig at gennemføre en reform der fremtidssikrer

det er der så er det

det er så det vi når inden vi skal have

tilbageholdenhed og høflighed gør jo at vi venter til de gamle

de da få lov til at slippe landet er i krise arbejdsløsheden er høj flere firmaer melder om fyringer krisen er dybere og længere end forventet

og arbejdsudbuddet er højt meget højt altså arbejdsudbuddet

hele formiddagen har snakket om dem der arbejder

tage hensyn til dem der arbejder hvis man vil

og smide dem ud i arbejdsløshedskøen hvis man vil det ser ud til at et flertal vil tvinge mindst femogtyvetusind

vil jeg gerne sige til den forrige ordfører det her skaber ikke en eneste arbejdsplads i få tilfælde vil det nok gå sådan at en ældre kollega presser en ung ud og så kan den unge jo gå ud i arbejdsløshedskøen

det betyder at seniorjobberne

det hul

længere og kommunerne skal ikke længere give dem sikkerhed for at have et job fleksjobberne som har helbredsmæssige problemer og skavanker

det er sundt at arbejde så lad de syge arbejde er tilsyneladende

skal udbetales skattefrit

vil betyde at der ikke er overskud på det her al den snak om at det gavner samfundsøkonomien kommer jo ikke til at passe de første mange

der falder ud over kanten da den fungerer

på de samme præmisser som den nuværende førtidspension der er ikke tale om nedslidte folk der er tale om slidte folk som har knoklet hårdt alt i alt er det et kynisk forslag der rammer industriarbejdere bygningsarbejdere rengøringsassistenter chauffører murere lagerarbejdere mekanikere og mange mange andre hvad er fælles for dem det er dem der har det længste arbejdsliv de lave lønninger og også de lave livslønninger den højeste risiko for arbejdsulykker og en overdødelighed af blandt andet hjerte kar sygdomme og kræft det er de folk der nu skal klemmes til sidste dråbe og kastes ud i arbejdsløshed det er kort sagt dem der skaber værdierne i vores samfund

der betaler den høje pris for den velfærd vi alle nyder godt af hvis de økonomiske problemer

skal løses kan man jo se opad til de velstillede

men nej nej de må endelig ikke komme til at bidrage til at løse problemerne de må endelig ikke

sådan et forslag stemmes igennem af folketingsmedlemmer

eller holde lidt igen nej nej vi skal søreme ikke betale for krisen

se hykleriet undskyld jeg siger det direkte det er klassepolitik af værste skuffe

der har skabt værdierne i vores samfund

det sagde socialdemokraterne og socialistisk folkeparti også men virkeligheden er

mener om det sporskifte der er sket

sådan kan man jo snakke uden om sin egen dårlige politik jeg synes det er dårligt at man ikke stemmer imod det her forslag uanset om man konservative venstre

og især synes jeg det er dybt pinligt at et parti som dansk folkeparti som jo i ord siger at de vil slås for det arbejdende folk og de små i samfundet stemmer for at vi nu fjerner den sidste rest af efterlønnen så jeg vil

med to andre partier om at gå imod den her reform og

hvordan man ser på det her løftebrud

har jo svaret en gang jeg kom lige pludselig i tanke om at

et år siden ville venstre ikke afskaffe efterlønnen

tilbagetrækningsreform det var også en idé der kom lige pludselig sidste sommer hvordan mon venstre har det med det sådan kan man jo stille mange mærkelige spørgsmål

meget meget gerne gå til materien og

taktiske snak om hvilke partier der er bedst eller ringest

og prøver at stemme efter hvad det er for konsekvenser det har for almindelige arbejdende mennesker der har knoklet et langt liv for at skabe de værdier vi står her og fordeler efter bedste evne det er det

ikke alle mulige taktiske hensyn

stemmer imod den her tilbagetrækningsreform

spørge christian om en ting er det ikke rigtigt at for tre

år siden

flertal blandt alle folketingsmedlemmer som

det for et parti som har skiftet kurs hvem er det som i virkeligheden skal beskyldes for at have have sagt et nej

der er stadig væk et flertal i den her sal hvis man stemte

bent bøgsted er noteret

enhedslisten leverer med at man kritiserer dansk folkeparti og de borgerlige for efterlønsreformen

aldrig lagt skjul på hvad

i forbindelse med valgkampen det der derimod kan undre er jo at enhedslisten trods sin kritik her vidste at en rød regering ville afskaffe efterlønnen

sagde ja til at støtte en rød regering det skyldes at man er sammen med radikale men

jo hvordan vilkårene var

en rød regering når de ville afskaffe efterlønnen som ligger

kritik af det i sidste ende

og siger ja til finansloven der samtidig afskaffer efterlønnen

er en del af finanslovaftalen det er lidt bemærkelsesværdigt

det er ret interessant at høre herre bøgsted han har jo frivilligt i sommer skiftet mening

han så ikke stå ved sine holdninger længere vi er ikke masochister i enhedslisten vi bytter ikke en rød regering for en blå regering

så ville vi hverken have fået fjernet fattigdomsydelserne som vi lige har fået nu eller fået efterlønnen eller fået nogen af de andre halvfjerds gode ting som vi nu har fået igennem med den her finanslov

at vi har gjort en rigtig god handel ved netop at støtte den røde regering hvad angår efterlønnen

skal han jo være lidt selvkritisk og så huske at det er ham der har skiftet mening havde han sagt ja

vi stået i en situation hvor der reelt kunne bruges et flertal her da han sagde nej var der jo ingen steder at gå hen overhovedet heller ikke for socialdemokraterne

enhedslisten der med sin støtte til regeringens forslag fjerner tusindvis af job udeomkring i virksomhederne den debat får vi senere men det er simpelt

andre for den misere enhedslisten kommer til at stå med ansvaret

og det er ufatteligt at vi ikke har set fagbevægelsen været på banen noget før nu er de begyndt at røre på sig men nu bliver det jo vedtaget i dag

og sfs stemmer der ellers påstår at de vil bevare arbejdspladser udeomkring det er den situation som herre christian juhl kommer til at bære igennem og det er klart at

vi vil gerne være med til at sikre tusindvis af job og vi vil ikke videreføre den passive

i ti år en politik der ikke har skabt en eneste ny arbejdsplads

skabt arbejdsløshed og skabt

vi har nu et par hundrede tusinde arbejdsløse

har ansvaret for det det er søreme

ikke den borgerlige regering der har siddet der i ti år næh det er da den nye regering

ikke er kommet til at virke endnu jeg glæder mig til at skabe nye arbejdspladser herre bent bøgsted og jeg synes det er skuffende og pinligt at dansk folkeparti

vil være med til at gavne de arbejdsløse efterlønnerne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

ønsker nogen at udtale sig

der lige er blevet vedtaget men det skal også ses i sammenhæng med de stramninger

med en halvering af dagpengeperioden og med en kraftig opstramning af genoptjeningsretten

vil man kunne se at tusindvis af mennesker i årene fremover vil blive stillet i en situation hvor de ikke har noget indtægtsgrundlag de er ikke gamle nok til at de kan få efterløn de har mistet deres dagpenge de er gift med en ægtefælle der tjener nogle penge og kan derfor heller ikke få kontanthjælp

barske konsekvenser af det sæt love

vi desværre er ved at vedtage her så alene af den grund må enhedslisten selvfølgelig gå imod også det her lovforslag vi har diskuteret det meget man kan spørge om vi

noget ud af debatten om det særlige punkt der

i det her lovforslag der handler om seniorførtidspension

vi har nemlig fået afklaret at det var rigtigt da enhedslisten fra start af sagde at den her såkaldte seniorførtidspension er et kæmpe blålys at den ikke er noget plaster på såret for de mange der mister deres efterløn sådan som fru inger støjberg har sagt

ikke er en solidarisk ordning som fru inger støjberg har sagt at den ikke stiller nogen bedre end de var før sådan som

fra dansk folkeparti ellers har påstået at den ikke udgør noget sikkerhedsnet under alle sådan som herre morten østergaard har påstået

debatten har udviklet sig i samfundet og det er vi glade for og der kan vi jo se at enhedslisten ikke står alene med de her synspunkter jeg vil gerne citere ugebrevet a4 fra denne uge hvor professor i socialret ved københavns universitet kirsten ketscher bliver citeret for følgende hensigten altså med seniorførtidspension er ikke at give den her gruppe nye rettigheder tværtimod man afgrænser gruppen så det kun vil være de færreste der kan søge seniorførtidspension og lidt senere siger professoren der er ingen fordele ved den her pension de der kan få en seniorførtidspension nu ville også kunne få førtidspension så den nye lovgivning er helt overflødig det er at stikke folk blår i øjnene

der er også nogle fagforbund heldigvis der har forholdt sig til den her ordning og jeg vil gerne endnu en gang sende en stor tak til fagforbundet foa fødevareforbundet nnf

med rigtige levende mennesker der kunne bekræfte hvad konsekvenserne er af et langt nedslidende liv på arbejdsmarkedet og hvad konsekvenserne er hvis man er kvinde der arbejder på deltid for de vil nemlig også blive ramt af de begrænsninger der ligger

har foas formand dennis christensen jo også gjort rede for i ugebrevet a4

kan se at elleve procent af alle ni og halvtreds årige ikke kan leve op til kravet om fem og tyve års fuldtidsbeskæftigelse så her er jo sat endnu en begrænsning

gruppe mennesker der bliver stillet dårligere i forhold til ansøgning om førtidspension end de ellers ville være blevet og jeg mener at jeg har fået ret i det jeg har sagt den eneste nye rettighed der indføres med det her lovforslag er retten til at få et hurtigt afslag

for nogle af de partier der går ind for det her lovforslag

jo tillade mig at sige som det er i dansk

tier samtykker jeg vil også gerne citere nogle få linjer fra det høringssvar som kommunernes landsforening har afgivet

kommunernes landsforening peger på problemet om at disse ansøgninger skal behandles på det

også her siger kommunernes landsforening at det kan få den konsekvens at kommunerne vil give borgere afslag på seniorførtidspension alene fordi kommunen ikke kan tilvejebringe den nødvendige dokumentation

når det kommer til spørgsmålet om kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet siger kommunernes landsforening det er væsentligt at understrege at en langvarig arbejdsmarkedstilknytning ikke nødvendigvis giver bedre dokumentation for at arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat formuleringen bidrager til at skabe forventning om at det skulle blive lettere at få tilkendt en seniorførtidspension end en almindelig førtidspension det er jo rigtig godt skarpt og klart set af kommunernes landsforening for det er det

så slemt at forringe efterlønnen og forhøje pensionsalderen men det er det

ønsker nogen at udtale sig

ønsker nogen at udtale sig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

fru sophie hæstorp andersen

pengepungen med hen på hospitalet og fertilitetsklinikken for at få behandling det er et rigtig rigtig vigtigt skridt vi hermed tager

uretfærdige brugerbetaling som venstre konservative liberal alliance og dansk folkeparti indførte

i maj to tusind og ti besluttede at det her område skulle være belagt med brugerbetaling

at den her kamp nu er slut vi har brugt halvandet år

at kæmpe imod at den frie og lige adgang til vores sundhedsvæsen

at hvis vi var fortsat med en borgerlig regering

nye grupper af patienter der ikke kunne vide sig sikre

et genopretningsforslag et finanslovforslag om de pludselig også ville være omfattet

og det er en meget stor sejr at vi nu kan rulle

og sikre at den frie og lige adgang bliver genoprettet

i ni ud af ti tilfælde skyldes en bagvedliggende sygdom

den sidste tiendedel skyldes det også en sygdom det er en sygdom vi er blevet gode nok til at diagnosticere endnu

har problemer med fertiliteten

når vi forsker og når vi forebygger men også når vi behandler

rigtig godt når vi starter tidligt ud

når man indfører brugerbetaling ønsker folk alene en behandling der skaffer dem et barn de ønsker ikke at medvirke til forskning og derfor har

er ved at tage et fyrtårn inden for dansk forskning

på et tidspunkt hvor vi har brug for fyrtårne hvor vi har brug for at vise omverdenen at vi i danmark er stærke at det er her vi udvikler ny viden

i virkeligheden modarbejdet os selv sidst men ikke mindst

gebyret på tolkebistand og igen

om at sikre den frie og lige adgang og ikke sætte barrierer for at folk kan få den

disse ydelser er at der er tale om sygdom man kan jo diskutere frem og tilbage om folk der ikke kan få børn er

men vi kan vel blive enige om at folk der gerne vil steriliseres

at det at fortryde en sterilisation ikke er en sygdom således

set bare et fortrudt ønske en præventionsting som man har fortrudt vil ordføreren

ufrivillig barnløshed inde på livet

offentlige sundhedsvæsen vi siger at der skal være fri og lige adgang til sundhedsvæsenet til behandling på vores sygehuse

man siger at nogle patientgrupper på den måde

gange for de her mennesker er lige så gode skatteborgere som dem som har andre sygdomme

og mennesker i dagens danmark som af forskellige årsager ikke kan tåle præventionsmidler

det faktisk var til gavn for samfundet at den kvinde ikke fik yderligere børn som efterfølgende måske skulle tvangsfjernes

over for samtlige præventionsmidler i danmark jeg

kan forestille mig adskillige præventionsmidler som næppe kan udløse nogle

simpelt hen er tvunget til en sterilisation

ikke holdbar

fordi man skal steriliseres der er ej heller tale om at man er syg fordi man fortryder sin sterilisation det er er simpelt hen at drive sygdomsbegrebet for vidt

imødekomme en krævementalitet i her samfund

der gerne vil have alt gratis og det skal de så have af regeringen af den socialdemokratisk ledede regering

at en politiker nu gør sig klogere end lægekundskaben den anden ting

at man ikke på den måde risikerer en ny graviditet der kan koste én livet eller invalidere én

man bør se på disse som værende patienter

i første omgang men jeg synes interessant at man

vi har også en handicapkonvention i danmark der siger at man skal sørge for ikke

det bliver gratis at blive steriliseret det bliver også gratis at blive refertiliseret så vil jeg godt have et eksempel på noget andet som er et bedre udtryk for krævementalitet end det at når man fortryder at man er blevet steriliseret

gratis at blive refertiliseret det her er om noget et lovforslag som vidner om at politikerne

skubbe til den krævementalitet

have brugerbetaling på fertilitetsbehandling og da man fandt ud af at man

at der også være brugerbetaling på sterilisation og refertilisation så man kan sige at de her to områder har været lige så urimeligt ramt ved en politisk stillingtagen som er sket pludseligt uden varsel uden forudgående debat som det

men også sterilisation og refertilisation for det var

siger at vi ruller hele pakken tilbage igen

direkte angreb på den frie og lige adgang til vores sundhedsvæsen særlig på vores offentlige hospitaler for refertilisation er jo ikke noget man bare lige får udført nede hos

snakker om her det her er et udtryk for krævementalitet når man for andre folks penge kan få omgjort beslutninger man selv har

er det da et udtryk for krævementalitet

det kan ikke være anderledes end det så

om et bedre eksempel

så fortrød

og så skal skatteborgerne også betale for at man har fortrudt sin beslutning

vi er enige om at det her med krævementalitet også falder tilbage på et spørgsmål om det personlige ansvar det har jeg i hvert fald forstået på flere af regeringens ministre er det vi skal have tilbage

sygdom ønsker at komme i behandling for deres sygdom det synes jeg ikke er krævementalitet det danske samfund har en stor problemstilling i forbindelse med at så mange unge mennesker har ondt i fertiliteten

socialdemokraterne nu har vi kun brugt adskillige timer her i folketingssalen på at behandle nogle af de endog meget meget vigtige lovforslag en efterlønsreform

anlagte prestigeprojekt om

hvorfor det ikke længere skal kunne betale sig at arbejde og hvor mange ordførere fra socialdemokraterne og socialistisk folkeparti har vi set på talerstolen nul

én socialdemokrat som vil gå på talerstolen det skal der lyde en stor tak for

spørge den socialdemokratiske ordfører om hun ikke kan bekræfte at det fremgår af lovforslaget at forbruget af tolkebistand efter vedtagelsen af det her lovforslag

men i den tid det har virket har vi fået rigtig mange advarsler

barrierer op for at nogle mennesker kan komme til at få en ordentlig kommunikation med deres læge når de skal modtage en behandling dels har vi fået nogle advarsler om at det var en rigtig rigtig tung bureaukratisk mølle

tolkebistand og dermed sætte barrierer op for andre mennesker så i forhold til om det

nogen forventning om at

skullet høre på at det her

gebyr for tolkebistand

at mærke er tale om at det er personer som har opholdt sig i danmark i mere end syv år og hvor man med en vis rimelighed må kunne sige at

så også skal kunne gebærde sig en anelse på dansk har ført til at mennesker her i samfundet ikke søgte lægehjælp men når vi så samtidig i dag behandler et lovforslag hvor regeringen selv i sit eget lovforslag skriver

kan man ikke samtidig i ramme alvor sige at

har fravalgt at søge lægehjælp på grund af et mindre begrænset gebyr kan forbruget af tolkebistand jo ikke også samtidig være uændret når man så fjerner det så tak for den ærlighed om at den retorik man har brugt ikke har bygget på nogen troværdige kilder i forhold til

har forholdt sig i den faktiske verden

ellers formoder jeg at regeringen har glemt at afsætte penge

bliver vi så forholdt at nu fjerner man et tungt bureaukrati

selv samme regering så planlægger at indføre gebyrer andre steder i sundhedsvæsenet man skulle tro at når

tungt bureaukrati det ene sted

fejltagelser som den borgerlig regering gjorde

der var indført tolkebistand

er da overbevist om at vi havde set et fald i tolkeforbruget når der var nogle mennesker også indimellem fattige mennesker som ville opleve at de ikke havde råd til den tolkebistand det er jo heller ikke sådan at det var lægen der skulle udskrive gebyret det var regionen der

opkrævet i og med at loven bliver afskaffet så jeg synes altså

masser af advarsler

brugen af tolkebistand på det her område regeringen var rigtig dårlig til at oplyse ordentligt om det her gebyr inden det blev sat i

man er her så vi kan komme hjem til jul

tak afstemningen er

da det ikke er tilfældet

regeringen og enhedslisten har lavet aftale om som jo markant gør det dyrere at være dansker det er ikke fordi jeg nødvendigvis skal bruge lang tid på

at understrege at ud af de nogle og fyrre spørgsmål vi

har stillet i skatteudvalget har vi

nemlig der henvises til mit svar på spørgsmål

læse svaret på spørgsmål en op

det drejer sig alene om at

rejst kritik i den meget meget korte høringsperiode og derfor vil skatteministeren stille et ændringsforslag

den måde som de øgede skatter indføres på bliver lidt anderledes

men det vi har spurgt om er hvor mange personer den skærpede beskatning vil ramme i henholdsvis

eksempler på det hvilken effekt vil ændringerne få i forhold til risikovillighed for pensionsselskabernes investeringer set i lyset af at omkostningerne

aktier og lignende er større end ved at investere i noterede aktier og obligationer der henvises til mit svar på spørgsmål

et lo medlem som via en overenskomst er tvunget til at indbetale til et bestemt pensionsselskab har mulighed for at være mere omkostningsbevidst når fradraget for formueforvaltningsomkostninger fjernes

kan en pensionsopsparer risikere at komme til at betale skat af nogle omkostninger som ikke nødvendigvis medfører indtægter i form af afkast og finder ministeren det rimeligt svaret lyder der henvises til mit svar på spørgsmål

vil ministeren uddybe sin udtalelse om at fjernelse af fradraget har en acceptabel profil idet meget store pensionsordninger formentlig vil have tilknyttet en forholdsmæssig dyr investeringsrådgivning og de vil derfor også blive påvirket mest kan ministeren underbygge denne formodning hvilke offentligt tilgængelige data herunder pensionsselskabernes indberetninger til finanstilsynet og skats egen interne statistikker statistikker ville principielt kunne anvendes til at bekræfteafkræfte ministerens udsagn om at

har en acceptabel social profil hvilke analyser har regeringen foretaget på disse data for at understøtte udsagnet

vil ministeren redegøre for den påståede stigende udvikling i danske pensionsselskabers samlede foretagne pal fradrag for

perioden to tusind og fem to tusind og ni jævnfør skats pal statistik da disse disse oplysninger ikke synes at foreligge

der henvises til mit svar på spørgsmål

vil ministeren ved illustrative eksempler vise hvad forslaget vil koste en gennemsnitlig dansk pensionsopsparer opgjort efter hvilken pensionsopsparinger de har

med fradragsbegrænsningen for formueforvaltningsomkostninger vil være mindre attraktivt for pensionsselskaber at investere i unoterede aktier svaret lyder der henvises til

mellem himmel og jord havde jeg nær sagt alle mulige aspekter af det her lovforslag i forhold til hvem der bliver ramt hvor meget de bliver ramt hvad det har af betydning for at tilvejebringe risikovillig kapital for pensionsselskaberne som vi alle er optaget af

er skatteudvalget blevet spist af med et svar der lyder der lyder der henvises til mit svar på spørgsmål en som på ingen måde ingen måde

er en meget uhensigtsmæssig måde at behandle skatteudvalget på når vi stiller så mange spørgsmål for at få belyst konsekvenserne

ikkesvar det lever på ingen måde op til de betragtninger som regeringen har gjort i sit regeringsgrundlag om god regeringsførelse og om ordentlige høringsfrister det er selvfølgelig røget væk med alle forslagene her

den måde at svare folketinget på gør simpelt hen vores arbejde umuligt vi kan ikke få svar fra regeringen

hvad de sande konsekvenser er af dette lovforslag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

hundrede og fem

ønsker nogen at udtale sig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

ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet

der massivt vil forringe danske virksomheders konkurrenceevne

i danske virksomheder med andre ord et lovforslag der vil koste tusindvis af danske arbejdspladser regeringen har hidtil forsøgt at begrunde forslaget med miljøhensyn det kunne selvfølgelig være rart med lidt lidt fakta i den diskussion og lad mig for historieskrivningens skyld nævne at fra nitten

jyllands posten blev regeringens miljøargument så afsløret som det rene bluff for her afslørede enhedslistens herre per clausen at formålet med forslaget alene er at få ekstra penge i statskassen det er ærlig snak for når vi under udvalgsarbejdet har spurgt ind til miljøeffekten ja så har det været svært for skatteministeren at redegøre for effekten

bud er at forslaget betyder hundrede ekstra leveår i danmark altså hundrede danskere der lever en år længere eller tusind danskere der lever godt en måned længere gør man nu sundhedseffekten op

at danskerne kan se frem til at leve ni en halv minut længere jeg må sige at det er det tætteste regeringen endnu er kommet på valgløftet om de tolv minutter

i går i skatteudvalget fik vi en henvendelse fra lo i aalborg

ikke husker helt galt også er socialdemokratisk byrådsmedlem og tidligere socialdemokratisk folketingskandidat

er ganske klar med store bogstaver tag nu

tag lovforslaget om knox afgift af indholdet er klart

di dansk energi landbrug fødevarer dansk metal og dansk fjernvarme som jyllands posten også kunne skrive i mandags selv om de

organisationer rammes vidt forskelligt af nox afgiften deler de opfattelsen af at nox afgiften vil ramme eksporten koste danske job blive en dyr oplevelse for danmarks fattigste og kun vil have en ringe og i værste fald en negativ

svaret fra skatteministeren til en af de mange henvendelser i folketingets skatteudvalg

skatteministeren skriver nemlig og lad mig en gang for alle slå fast at i danmark er det virksomhederne selv der bestemmer om de vil producere her i landet eller ej derimod er det det offentlige der bestemmer under hvilke betingelser man må drive virksomhed betal eller forsvind ja det er så budskabet fra regeringen til danske virksomheder

jamen så tag dit gode tøj og gå det vidner altså om en total mangel på forståelse for virksomhedernes konkurrencesituation i danmark betal eller forsvind vi har ikke brug for

vi har ikke brug for jeres arbejdspladser det er så budskabet fra en regering der forsøger men også kun forsøger at tale om flere arbejdspladser for i handling er resultatet det modsatte i venstre vil vi ikke være med til at gøre det attraktivt for virksomheder at flytte til udlandet vi ønsker faktisk at

skal være attraktivt at investere skabe vækst og beskæftigelse vi skal øge beskæftigelsen i danmark vi skal øge væksten det styrker fundamentet for

vores velfærdssamfund det her lovforslag trækker i den forkerte retning regeringen forsøger at sige at den jo lytter

den har så hverken lyttet til

der har kritiseret det her forslag jovist ulykkerne rammer først virksomhederne om seks måneder og ikke som først annonceret om ti dage

men budskabet er jo klart for virksomhederne budskabet er klart for fagbevægelsen det her forslag koster danske arbejdspladser

regeringen har udpeget en eksportminister men jeg troede ikke det var en eksportminister der skulle eksportere danske arbejdspladser ud af landet hvis det var succeskriteriet så er det her lovforslag fremragende for det her vil om noget øge eksporten men desværre eksporten af danske arbejdspladser ud af landet det er

vi er i nu ensidigt at pålægge danske virksomheder ekstra byrder ekstra skatter og afgifter og særlig når det gælder virksomheder der er i en benhård international konkurrence hvor man ikke har mulighed for at flytte afgiften over på slutpriserne det bliver en afgift virksomhederne selv

at omkostningerne ved at producere i danmark bliver

end tilfældet er i dag det betyder at det bliver langt mere attraktivt at flytte sin virksomhed til udlandet derfor kan vi i venstre under ingen omstændigheder støtte dette forslag vi gratulerer eksportministeren med succesen men jeg tror det

desværre har debatten omkring det her lovforslag været præget af dommedagsprofetier og

torsten schack pedersen nævnte under sin ordførertale

har man de seneste par dage kunnet læse at det her lovforslag i gennemsnit vil medføre en afgiftsstigning på op imod tusind kroner årligt for fjernvarmekunder

med en ekstraregning på syv hundrede og syv og firs kroner årligt for en almindelig husstand husstand i brønderslev men varmeregningen for en almindelig husstand vil i gennemsnit stige med en hundrede og fem og tyve kroner årligt eksemplet fra brønderslev med en stigning i varmeregningen på syv hundrede og syv og firs kroner viste sig at være baseret på en forkert afgiftssats jeg vil gerne

bruge lidt tid på at præcisere forslagets formål samt konsekvenserne

har to overordnede formål

siger at den her afgiftsforhøjelse alene vil medføre at fem og halvfjerds menneskeliv færre vil gå tabt hvert år regeringens afgiftsforhøjelse indebærer at de samlede no

så forureneren betaler for de skader som påføres samfundet de virksomheder som belastes mest som følge af det her forslag er derfor også de virksomheder som forurener mest og det er så mit håb og min forventning at de virksomheder

forureningen både af hensyn til de ansattes beskæftigelse og af hensyn til forureningens ofre det er ikke grebet ud af luften at erhvervene har mulighed for at reducere no

vist sig at det har været muligt at

de virksomheder som forurener og mine forventninger

sammen med enhedslisten at føre en ambitiøs miljøpolitik

ligesom det var praksis under den tidligere regering den samlede finanslov fremmer vækst og beskæftigelse det skønnes en øget beskæftigelse som følge af regeringens kickstart på ni tusind personer i

og tolvtusind personer i

alle trykke sig ind så vi kan holde styr på det heroppe fra vores

i min ordførertale nemlig at enhedslistens herre per clausen jo i jyllands posten i mandags undsagde regeringens sundhedsargument

nogle penge i kassen til at finansiere andre ønsker

og det bliver vi jo bare i forhold til

helt åbenbart at det er et finansieringsforslag jeg forstår ikke hvorfor den socialdemokratiske ordfører så nonchalant ser på det massive antal henvendelser der er kommet til folketingets skatteudvalg fra virksomheder fra faglige organisationer fra tillidsfolk som er dybt dybt bekymrede for deres beskæftigelse men det er åbenbart ikke noget problem for når regeringen samlet set

musikken er herre thomas jensen ikke bekymret for at de reelle budskaber vi er blevet mødt med i skatteudvalget

på antallet af arbejdspladser

tusind og tolv og det har netop den gode adfærdsmæssige virkning at virksomhederne kan nå at reducere

vil dommedagsprofetierne omkring beskæftigelsen

vi komme i retning af at vi kan holde på

jo klart og tydeligt at der er to formål

dels at reducere luftforureningen

finansiere mange af de tiltag som regeringen lægger op til i finansloven for totusinde

man har lyttet til virksomhederne så ulykkerne først rammer dem seks måneder senere så burde provenuet

i stedet for det fulde provenu ved at indføre afgiften i hele to tusind og tolv

med det halve provenu fordi man indfører afgiften i halvdelen af to tusind og tolv det betyder altså

thomas jensen taler om er ikke regnet med i provenuberegningerne og så falder argumentet

føre til at der er fem og halvfjerds mennesker færre per år

det synes jeg er en rigtig rigtig positiv sundhedseffekt og det tror jeg også

skulle konfronteres med fem og halvfjerds mennesker som var stærkt angrebet af

luftforurening i forhold

skal de jo heller ikke betale den samme afgift

en hån mod de hårdtarbejdende

socialdemokraterne at lo massivt er ude at kritisere

metals formand thorkild e jensen sagde til børsen den tredivete november at

at virksomhederne får et halvt år til at gennemføre investeringer i de her

fru ellen trane nørby men spørgsmålet er om fru ellen trane nørby har kigget på det scorecard som vk regeringen efterlod man sendte ethundrede og

og halvfemstusind arbejdspladser ud af danmark så synes jeg nok er lidt småpatetisk at man nu begynder at kere sig så meget om de danske arbejdspladser

tage branche for branche hvor fru ellen trane nørby har

kunne være en rigtig rigtig god diskussion

gør vi jo egentlig det samme som vk regeringen gjorde med skattereformen forårspakke

afgiften med det her forslag og på den måde sikrer vi at virksomhederne gør endnu mere for

er kommet frem under behandlingen her lovforslag der er et potentiale for at reducere

som har påpeget at det her vil betyde at virksomhederne lukker

thorkild e jensen formanden for dansk metal siger en knyttet næve i forvejen blåt øje

bilaterale møder jeg har lyttet lyttet og lyttet jeg har også set på de saglige svar der er kommet fra skatteministeriet

fru ellen trane nørby skal holde sine påstande

trane nørby giver jo udtryk for at de her virksomheder

handler det om det der hedder best available technology

at de ikke udtrykker en uovervindelig nedre teknisk grænse for hvor lave udledningerne kan blive

øvrigt dengang fru ellen trane nørbys eget parti og egen regering gennemførte det her i to tusind og ni

at de kunne reducere udledningerne men alligevel

være glade for

det jo vist sig at de kunne nedbringe udledningerne betydelig mere end de sagde dengang lovforslaget

så jo der er potentialer her

ikke noget for ordføreren når aalborg portland som en af de mange virksomheder der bliver

siden to tusind og seks at de stort set ikke har mulighed for at reducere mere er man totalt ligeglad

for fru ellen trane nørby viser jo at det er muligt for virksomhederne

nedbringe udledningen yderligere og dermed kommer deres afgiftsstigning

så stor som hvis de ikke reducerede

jo de små tekniske ting vi skal ind til herre bent bøgsted

det der er fundamentet for alle de fejlagtige oplysninger om

det er jo de her småting der er afgørende for

kan reducere mere og det kan man derfor synes jeg nok at dommedagsprofetierne har taget lidt overhånd og jeg synes også

lovbehandlingen i to tusind og ni hvor vi også hørte nogle af de her virksomheder komme og sige at de

også frem til at de gør i fremtiden

ikke vil lytte til hvad der bliver sagt

lo i aalborg

at aalborg portland ikke kan reducere mere det er de tillidsmænd der er mødt op i skatteudvalget

der siger at de ikke kan reducere mere det er de mange gartnerier på fyn der siger at de har kæmpestore problemer med at reducere udledningen og derfor bliver udsat

uanset hvad er

sige vi lukker vi er ligeglade med hvad i siger det er ufatteligt hvis

nedbringe den her luftforurening mere og på den måde

aalborg portland bliver trukket frem som eksempel

der er et yderligere reduceringspotentiale for dem og nu er vi jo nogle partier der heldigvis er i regering i dag og som i flere år har talt om en kickstart

hvis man i tide havde sat gang i en kickstart

sat gang i en kickstart hvor der skulle bruges noget cement noget beton og på den måde

to tusind og tretten vil også bidrage til at aalborg portland kan opretholde sin beskæftigelse

bent bøgsted synes er et godt tiltag

tillidsrepræsentant på en af de virksomheder der bliver ramt af det her og nej det er ikke en repræsentant for

kontakter mig derudover

tillidsrepræsentant selvfølgelig er blevet bange når virksomhedsejeren er kommet og

fremgår jo tydeligt af mailen samtidig

som har været herovre i deputationer

en mulighed for at reducere lidt

tillidsrepræsentant når den her afgift er indført

ufattelig arrogant over for landets tillidsrepræsentanter over for de tillidsrepræsentanter som er kommet i skatteudvalget og som har sagt vi frygter for vores arbejdspladser vi kender til teknologien vi sidder og arbejder med den teknologi hver

til at lyde som om at det er på direktionsgangene man dikterer dikterer hvad tillidsrepræsentanterne skal sige

er herre thomas jensen og hans parti bestemt ikke på medarbejdernes side selv om man tidligere har brystet sig af at man var så stort et arbejderparti

thomas jensen interesseret i og villig til at ændre på det i løbet af foråret to tusind og tolv

går på banen og siger at der er nogle udfordringer så lytter man til det

er det nogle ting man sådan let kan forholde sig til fordi det ikke

med sin holdning andre gange og det vil jeg påstå i det her tilfælde med det her med

rundtomkring der sidder og arbejder med folk på de højere læreanstalter og der er ikke nogen af os

når vi så sammenholder de udmeldinger der kommer omkring det og vi har det her i svaret på spørgsmål sytten

tjene til fru gitte lillelund bechs ære

fru gitte lillelund bech svarede her tillidsrepræsentant

er kommet svar fra skatteministeriet på spørgsmål sytten

det er muligt at nedbringe den her afgift ud over bat normen derfor

argument for at den dommedagsprofeti som er kommet fra

installere ny teknologi som udleder mindre no

ændringsforslag som er lagt frem for

der er et mindre provenu

så det det provenu der kommer ind selvfølgelig

jeg har en bunke papirer her og jeg har ikke lige

hvad provenuændringen bliver men måske kan herre karsten lauritzen oplyse mig om det

i sin næste korte bemærkning i hvert fald

sandheden er at er

det man regner med kommer ind præcis halvdelen det vil sige at

om at virksomhederne har mulighed for at installere ny teknologi og slippe billigere ikke

det man regner med i skatteministeriet

er det tom snak fra herre thomas jensens side når han siger at virksomhederne har mulighed for

installere teknologi

samlet set at de samme penge i virkeligheden kommer ind

en beregning på hvad der vil komme i øget provenu omkring pensionerne der er det så så rigeligt

har gang i nemlig at det intet som helst med sundhed at gøre det er kun et spørgsmål om at man vil

op af lommerne på virksomhederne for at kunne finansiere andre formål

intet med sundhed at gøre det er kun et spørgsmål om at få penge i kassen

ændringsforslaget at man så får tre hundrede og fem og tres million

præcis det halve ergo er ikke indregnet nogen som helst effekt af at virksomhederne ved at kunne få den udskydelse på et halvt år kan nedbringe no

i dagligdagen vil opleve gener fra irritation i luftvejene

hørt noget som helst fra venstre om hvordan man vil mindske luftforureningen i danmark ikke noget som helst

nogen tiltag der bidrager til at

at vi har en finansiering fra det andet pensionsforslag derudover

virksomheder jo også hvis vi havde fastholdt en ikrafttræden

at begynde at reducere fra starten af året og i løbet af det første halve år og på den måde

opererer med præcis det halve i provenu for et halvt år

fordi man udskyder det med et halvt år og det betyder jo at man ikke

en sundhedseffekt og en finansieringskilde til andet formål for vi må bare konstatere

skal dø som følge af luftvejslidelser fordi vi går ind og begrænser luftforureningen med forslag

er et ganske godt sundhedspolitisk tiltag derudover siger jeg også

også skal gå til at finansiere nogle af de andre positive tiltag vi har lagt frem i salen

afskaffelse af multimediebeskatningen

ind og finansierer at folk igen kan få fertilitetsbehandling

født et sted mellem otte hundrede og tusind flere børn om året i danmark

gå med danske arbejdspladser

ordføreren i anledning af det her lovforslag

grund af større energiafgifter til vores virksomheder og dermed selvfølgelig også tab af danske arbejdspladser

virksomhed er mere eller mindre konkurstruet dels fordi

fornyet deres bankkreditter

omkring tredstusind danskere er i risiko for at

som har betydet at man ikke har set på at det gik i stå i byggeriet at man ikke har set på at de sidste medarbejdere på møbelfabrikkerne i midt og vestjylland har pakket produktionsudstyret ned for at sende det østover al den tid har dansk folkeparti støttet en knaldhamrende højreorienteret økonomisk politik og nu begynder man så at kere sig om arbejdspladser regeringen har lyttet til de ting der er kommet ind de svar der

mulighed for i løbet af et halvt år at investere i den teknologi

at man kan holde på arbejdspladserne i danmark og på den måde sammen med den kickstart vi laver hvor der de næste to år vil blive skabt enogtyvetusind arbejdspladser sikrer vi at

i grænsehandelen med hensyn til de nye lovinitiativer

er kommet fra den nye regering fordi det bliver jo langt langt mere attraktivt at køre sydpå og gøre sin

så det er fald den eneste kickstart vi med garanti

er den danske eksport

kroner i den her branche

samlet set kan se frem til en fyreseddel i danmark

har fulgt udvalgsbehandlingen

og har lyttet nemlig

et ændringsforslag om at den her lov ikke skal træde i kraft første januar to tusind og tolv men første juli

det giver gartnerier aalborg portland og andre

teknologi der gør at de udleder så meget no

de også mulighed for at opretholde en konkurrenceevne men det kræver nogle investeringer det første halvår af to tusind og tolv det erkender vi selvfølgelig men alligevel

der er lyttet og man har imødekommet de høringssvar

million kroner

på tre hundrede og fem og tres million

side syv i ændringsforslaget altså præcis det halve hvordan hænger det sammen med at herre thomas jensen siger at de her virksomheder så i løbet af foråret

man har sat syv hundrede og tredive million kroner af i to tusind og tolv det står på side ni i lovforslaget

hvordan hænger det sammen med at herre thomas jensen siger at der vil være et forarbejde og en justering i løbet af foråret

det halve beløb der oprindelig var budgetteret med

det er sørgeligt venstres skattepolitik

rundt og leger skattepopulist det er jo herre lars løkke rasmussen

på venstres landsmøde skal man lige pludselig give massive ufinansierede skattelettelser det er stort set samtlige standpunkter der kan indtages skattepolitisk samtidig havde herre lars løkke rasmussen jo engang da han var statsminister

drømme for danmark uha det lød flot

det blevet til fem sigtepunkter fem sigtepunkter som ikke sigter

en eneste dag ud over en valgperiode så venstre

blevet et goldt og

skattepopulistisk og bare bringer alle mulige sjove tiltag til torvs

de skal bruge pengene til at finansiere og enhedslisten har jo gjort

gode gaver her til jul

idé om at man skal fremme arbejdspladserne eller nogen ting

skatteministeren siger i børsen den niende december sundhed må

så skidt med om danskerne har et job bare de lever længe

totalt ligeglad med hvad gartnerierne på fyn siger

tre hundrede job de kan ikke konkurrere ikke engang levere cement til

halveret udledningen og så forventer man

fordi man skal bruge afgiften

at finansiere andre tiltag

sende folk på efterløn i stedet for at de har et job det er der fuld forståelse for men det er bare ikke den vej

til men man får også meget viden

tilfælde jeg forventer egentlig at skatteministeren når vi er færdige med ordførerrækken

ufatteligt at lo ikke har reageret noget tidligere

man kan sagtens reducere

en borgerlig regering der havde gennemført det her

vi se hvad det udvikler sig til her men jeg er sikker på at der er nogen der vil komme til at stå med røde ører når de finder ud af hvad det

de er også udsat for en hård konkurrence

samme restriktioner på

arbejdspladser og straffede

de vælgere der langt hen ad vejen

at miste deres job det er det de har fået i stedet for

regeringsskifte så i hvert fald ikke en politik der gik ud

arbejdspladser vi skulle forvente fra en rød regering

det åbenbart man skal opleve meget i i tidens løb

var en rød regering der går ud og lukker arbejdspladser

den ser ud til at blive forstærket

landet på ret køl igen så kigger man selvfølgelig på hvad der kan stimulere væksten

arbejdspladserne så vi kan klare os internationalt og vi kan sælge vores varer

afgift på de danske virksomheder no

de har ikke de samme afgifter og

sikre at den danske befolkning kan leve i hundrede år hvis det er det

man bliver ødelagt og ikke kan leve i lang tid men sådan bliver

mange af de job som de lavtuddannede kunne få

er i gartnerierne der kan forsvinde de kan ikke konkurrere

begrænsning af forureningen rundtomkring det er det vi er oppe imod genvindingsindustrien

de leverer fjernvarme til aalborg by de får

hvis aalborg portland lukker

om året hvis det kan gøre

er tredivetusind forbrugere

og så går man ud og siger jamen vi kompenserer det alligevel for i får tre

kroner ekstra i grøn check til at betale alle de udgifter i får ekstra

det batter ikke rigtig noget i den forstand

men man har i hvert fald

virksomheder som en arbejderregering der gør hvad

man kæmpede for at bevare de danske arbejdspladser

og så kan man ellers sætte sig tilbage og sige nej hvor er vi gode vi har sikret at sundheden

arbejdspladser ud af danmark de

for eu danmark er kommet mere med i eu og

gå galt vedrørende arbejdspladser

har været med til at støtte en vk regering i at der skulle

man har samtidig også åbnet op for arbejdskraft fra eu

jensen

så er det udlændingenes skyld

er det korrekt at dansk folkepartis politik har sendt arbejdspladser ud af danmark

man begynder at kere sig om de her arbejdspladser

ikke rigtigt at dansk folkepartis støtte til den knaldhamrende

er der en ting som herre thomas jensen måske har overset jeg har ikke overset

der er krise i danmark indtil krisen

vi rigtig mange i beskæftigelse ledigheden

ledighed nogen sinde i danmark så kom krisen og jeg håber ikke

thomas jensens opmærksomhed at krisen har ramt europa meget

derfor er der mange arbejdspladser der er forsvundet der er mange virksomheder der er lukket der er nogle virksomheder der

til udlandet på grund af krisen så det er fuldstændig rigtigt at der er forsvundet mange arbejdspladser inden for de sidste år på grund af den krise vi er i men de arbejdspladser

gud hjælpe

energiforbrug for eksempel sparer og finder nye veje når

måde endda kommer foran i udviklingen og måske endda finder så geniale nye veje at

altid været det det der er kendetegnende for danmark er at man er

når man så kigger på den udtalelse der er kommet fra lo formanden i aalborg

og også fra aalborg portlands

ikke kan reducere ret meget mere

det er det der er problemet her virksomhederne har gjort hvad de kan

forbedre miljøet

og være lidt mindre nervøs for og turde at springe ud i at omlægge den energiform

jeg har snakket med en del virksomheder undervejs

lærerigt og det har også været spændende fordi vi

de fleste jeg har også

som får reelle problemer ud af det her men langt de fleste havde selv et bud på hvordan de kan komme ud af

at snakke om det derfor er der ikke grund til at være så konservativ at

forholdene men det der står fast er

en krise

titusind job i to tusind og tyve

går ud og pålægger

fyre deres medarbejdere det er da så torskedumt som det kan være

om hvilket grundlag dansk folkeparti byggede deres politik på

det var meget kendetegnende for det ordføreren indledte med at høre om ordføreren så også anerkender at det der ligger i regeringens kickstart

kommende år anerkender dansk folkeparti det eller er det også

sf skylden for så at gå tilbage til stenalderen

de udtalelser der er kommet om

give en kickstart når man kan se det

til at accelerere fremad så kan man give en kickstart der

dansk erhverv man kan ikke give det en kickstart når det hele

i erhvervslivet for at skabe arbejdspladser

samtidig går ud og pålægger virksomhederne

forvente at de stadig væk kan skabe arbejdspladser når de bliver pålagt afgifter det er det der er problemet i den her forbindelse og derfor kommer regeringens

er nu vi skal til at bevæge os op af det hul

en længere diskussion om hvem der har bragt os ned i det hul men vi er jo enige om at der er

vi skal have skabt arbejdspladser og det er derfor vi kickstarter dansk økonomi men vi bliver altså også nødt til at tage et ansvar

vores sundhed bredt set det er også derfor vi i dag

med den anden hånd

helt store problem for regeringen og for sf

væksten i danmark

men det er det der er det store problem

økonomiministeren skal jo gå ud og sige jamen det er en rigtig god

er som vi ser det

han sagde i sin ordførertale nemlig at regeringen fægter med åben

i sin politik det synes jeg absolut ikke at regeringen gør

inden de gik til stemmeurnerne

i det hele taget bygger denne regerings økonomiske politik jo på vildledning af vælgerne og det er baggrunden for at vi nu diskuterer

fremlagde i valgkampen en plan kaldet en fair løsning som regeringen efterfølgende har indrømmet mangler to og tyve til ni og tredive milliard kroner til finansiering af alle de valgløfter man stak ud

det problem at den ikke kan gennemføre en brøkdel af de valgløfter som socialdemokraterne og sf stangede ud i valgkampen

at finde finansiering til en brøkdel af de valgløfter og her kommer

forhandlingerne om den her finanslov

for at få penge i kassen så vi i det mindste kan finansiere en brøkdel af vores valgløfter

den øvelse som foregår der er lad os

at man leder efter retfærdiggørelser det er ikke nok bare at sige at man har brug for flere penge man leder efter retfærdiggørelser derfor finder man på det argument

humbug det har intet med virkeligheden at gøre men man har brug for pengene og man har brug for at retfærdiggøre at man skal have pengene

mellem nul

er så lille et tal at det er helt til grin

må svare at det vil føre til at danskerne sammenlagt lever

af den forbedrede livskvalitet der kommer ud

det er en fuldstændig teoretisk størrelse

man kalder statistisk insignifikant det er ingenting det er ti personer der lever ti år længere ti personer ud af fem millioner mennesker i danmark

en person der lever hundrede år længere eller hundrede personer der lever en år længere det er nul

jo afsløret at det regeringen gør nu

bare handler om at få penge i kassen

man tør stå inde for det man står inde for og man siger det højt på det punkt

det punkt alene ligner enhedslisten liberal alliance

for sundhedens skyld at man gør det her det er for at få flere penge i kassen han siger til jyllands posten jeg synes at man skal være ærlig efter min opfattelse kommer man ikke uden om at man tjener nogen penge og de penge har vi aftalt hvordan vi skal bruge sådan

som risikerer at lukke det er jo simpelt

at stort set alle mennesker sparer virksomheder sparer rationaliserer og gør produktionen mere effektiv

de sparer i stedet penge op fordi de er nervøse for fremtiden

de eneste der ikke sparer er regeringen mens alle private virksomheder og borgere sætter tæring efter næring insisterer regeringen på at der skal bruges endnu flere penge end der i forvejen blev brugt da regeringen tiltrådte

offentlige forbrug men det var ikke højt nok for regeringen det skulle være endnu højere

modtaget den ene deputation efter den anden virksomheder og medarbejdere som sammen

kommer til at koste arbejdspladser vil i ikke godt lade være med at påføre os den her no men regeringspartierne har ikke været til at stikke i i modsætning til sagen om generationsskiftebeskatning hvor skatteministeren sagde at han havde lyttet til erhvervslivets indvendinger han var gået i dialog med erhvervslivet

generationsskiftebeskatningen mindre striks han havde halveret den vil regeringen intet

for at imødekomme kritikken forklaringen er følgende hvor det kun koster tyve million kroner at lytte til erhvervslivets indvendinger i forbindelse med generationsskiftebeskatningen ville det koste tre hundrede og halvtreds million kr

umådeholdende overforbrug og fuldstændige

at de kan trykke på skatteknappen hvis de har lyst og så gør de det

mindre når

no dertil kommer at det kun er stationære anlæg som er berørt af den her femdobling af no

tredive procent af den danske udledning det vil sige at hvis vi følger regeringens tal så er det ti procent

af den her

siger regeringen

men påvirkningen er uendelig lille og kan derfor ikke begrunde at man skal gøre det her

en omlægning af registreringsafgiften netop fordi man også gerne vil nedbringe udslippet og sikre sig biler der kan

jeg synes argumentationen halter lidt

liberal alliances politik hvordan vil liberal alliance

at danmark egenhændigt går i gang med

syd for grænsen i stedet for at blive udledt i danmark det siger sig selv at politik skal give mening politik skal have en effekt det skal ikke bare være symbolpolitik hvor man gør noget fordi det ser godt ud der skal faktisk være en virkning af det

men lytter man lidt nærmere efter hvad

ministeren og så nogle svar

herre ole birk olesen står her og siger at man kun kan reducere med

de samlede danske udledninger falder med cirka ti procent som følge

det jeg taler om er jo ikke det samme som det

den socialdemokratiske ordfører taler om så jeg tænker at ordføreren den

enten ikke er særlig god til at lytte eller har svært ved at forstå den socialdemokratiske spørger

falder med ti procent

men danske udledninger udgør kun ti procent af den samlede no

det vil sige at hvis man tager skatteministeriets tal for gode varer reduceres de samlede danske udledninger med ti

jeg dem han debatterer med for fattesvage men nu ser jeg

der står her i det svar vi har fået derudover

at både s

regering har lavet på no

s og sf sidder i regering med nemlig det radikale venstre kom med et skatteudspil som hedder skat der virker med undertitlen grønnere stærkere sundere

ordføreren for liberal alliance også her i dag at sige

politik område der handler om at nedbringe luftforureningen i modsætning til

i denne sal er fattesvage hvis de faktisk ikke har forstået det som blev sagt ganske tydeligt her fra talerstolen og hvis de samtidig i et spørgsmål beskylder mig

vil jeg antyde at spørgerne er fattesvage det er hermed en etableret regel

angående hvad socialdemokraterne og sf har lagt frem før valget

belærte mig om at jeg dog var noget af det mest fattesvage hvis jeg ikke vidste at det der stod i en fair løsning var gældende frem for det der stod i fair forandring det var omkring selskabsskatten dengang

i fair forandring stod der at man ville hæve den og i

stod der noget lidt mere floromvundent beskeden dengang var at det var

man skulle regne med det gik jeg også ud fra tilfældet her

tro på at hans udtryk omkring det der med at fatte noget er lidt mere valide end ordførerens ordføreren starter med en overdrivelse vil jeg kalde det tusindvis af arbejdspladser forsvinder fordi vi pålægger erhvervslivet en skat

jeg tror at liberal alliance undervurderer dansk erhvervslivs kreativitet og

at hvis erhvervslivet får en smule udfordringer

udfordringer konstruktivt og komme videre i første omgang selvfølgelig med klager om at det

i anden omgang med stor kreativitet

hvordan man så omsætter de nye betingelser til nye momenter som kan bruges i produktionen det har vi masser af eksempler

rystede på hovedet over at nogen nogen sinde skulle kunne få noget produktivt ud af at

i dag ved alle hvordan det er gået jeg kan nævne masser af eksempler

hvordan det er gået og det her ville også kunne blive et eksporteventyr hvis ellers nogen i virksomhederne

krav til virksomhederne i danmark efter las

vil de virksomheder i virkeligheden klare sig bedre end de ville have gjort hvis man ikke havde stillet de hindringer i vejen for dem det er noget

sådan at danske virksomheder kunne klare sig bedre med

hvor man kan betale penge ind helt frivilligt og hvis det ligefrem gavner dem

på at betale de penge ekstra i skat

konto åben for dem og jeg er sikker på at de vil benytte sig af den når de ikke gør det skyldes det nok at virksomheder klarer sig bedst hvis de får frihed til at drive deres virksomhed sådan som de gerne vil

hedder lomborg og som var meget useriøs og snakkede meget

er ikke særlig studentikos undskyld det ville jeg gerne have været og

at få en uddannelse engang men

det tror danske virksomheder har og jeg tror at om et år når vi gør status har de danske virksomheder stort set alle fortsat deres produktion betalt deres skat og endda fået et par gode ideer til

er snakken endt med at vi har fået konstruktive ideer

er også at have lyttet for meget til folk med verdensfjerne forestillinger

mange af i herre christian juhls parti

penge på alle mulige måder som ikke har noget som helst med virkeligheden at gøre

og det er at hvis forbrugerne stiller krav til virksomheder kan virksomheder omstille sig og gøre deres produktion anderledes for at leve op til den konkurrencesituation som de er sat i det er fuldstændig rigtigt men ikke desto mindre er det også sådan at hvis der stilles krav til virksomheder i danmark skattekrav miljøkrav reguleringskrav som virksomheder i udlandet ikke er pålagt krav som fordyrer produktionen i danmark uden at produktionen i udlandet bliver fordyret så stiller det danske virksomheder dårligere i konkurrencen med udenlandske virksomheder og det vil føre til tab af danske job de job vil i stedet opstå i udlandet

vi fordi det helt grundlæggende forringer konkurrenceevnen for dansk erhvervsliv vi har haft ministeren i samråd vi har haft deputationer af virksomheder der har givet

besyv med og forklaret om de konsekvenser

vi kan tiltrække de virksomheder vi gerne vil

slet ikke kan skabe nye job

for den tryghed der skal til for at vi kan skabe den optimisme det opsving og

og der virker det her lovforslag lige i hjertekulen

der sættes på spil jeg kommer selv fra en by i

her har vi rockwool som en af de virksomheder der får den her afgift direktøren har haft foretræde

på lige vilkår og derfor må man forvente at produktionen flyttes til tyskland eller et andet sted hen hvor det er billigere

det vil være en katastrofe for et lokalsamfund som vores

og halvtreds arbejdspladser hvad skal vi så hvor skal vi finde de job

finde den beskæftigelse det vil skabe afmatning overalt i byen i detailhandelen i hele området og derfor kan vi på det varmeste anbefale regeringen

forrykte forslag af dagsordenen og spare virksomhederne for den udgift vi medvirker gerne til

på en anden måde seks milliard kr hvis det skulle være nødvendigt

på alle måder synes vi at det her lovforslag har katastrofale følger og derfor vil vi igen

en sidste gang anmode

enhedslistens fornemste mål skulle være at lukke arbejdspladser kunne vi ikke prøve

lidt højere niveau skulle det være nogens formål at lukke arbejdspladser man kan påstå at det har den virkning men ligefrem som adskillige ordførere fra højrefløjen har sagt at det er vores egentlige formål er simpelt hen bare så langt ude i hampen at det er lige før det ligger uden for

er vi gået ind i det her forslag ud fra tre

har tømt pengekassen foræret pengene væk til de rigeste her i samfundet og på alle mulige måder misrøgtet landets økonomi så det var nødvendigt at finde nogle steder hvor man

finde nogle penge at putte tilbage i kassen og derudover bruge

nogle af pengene til at skabe mere velfærd og til at

sørge for at der kom mere gang i beskæftigelsen hvilket jo med de tal vi lige har fået bliver mere og mere nødvendigt nemlig

bruge nogle penge til at øge beskæftigelsen i det her land fordi arbejdsløsheden

stiger og stiger meget dramatisk det var den ene ting den andet ting er omsorg for erhvervenes konkurrenceevne

tvivl om at hvis det er sådan at man gør noget på energiområdet kommer med afgifter på det område selvfølgelig afvejet man kan ikke bare komme

så viser det sig at det giver

konkurrenceevne for erhvervslivet

energi så får de en bedre konkurrenceevne oven i købet i en periode hvor resten af verden ikke er ret god til at spare på energien så betyder det at vi presser dansk erhvervsliv til at spare på energien og forureningen

en bedre konkurrenceevne sammenlignet med andre lande som bare bliver ved med at bruge energi på den gammeldags manér

en konkurrenceevneforbedring derudover ligger der i enhedslistens

som også for eksempel fremmer vedvarende energi som fremmer energibesparelser og den form for målrettede investeringer som private virksomheder selvfølgelig tager op giver også beskæftigelse og konkurrenceevne

meget stor del af forureningen som danmark skaber går til udlandet og derfor er der brug for at der er lande der internationalt går foran

at danmark går foran og er med til at

inspirere andre lande til at gå i samme retning for at nedbringe den samlede globale forurening

også en målsætning så der er altså tre målsætninger for os i det her

en debat hvor så mange har haft travlt med at sige

går aftes hvor ordførerens partikammerat talte om en imaginær verden jeg ved ikke om det også er en imaginær verden

ordføreren lever i

har allerede varslet at de må flytte arbejdspladser ud af landet

ordføreren om ordføreren tror vi får bedre fødevarer til danske forbrugere

med andre grænseværdier til følge og om vi får et mere miljøvenligt produceret fødevaremarked til danske forbrugere da vi jo kommer til at importere flere fødevarer

danske fødevarevirksomheder må flytte ud

man selv gå foran og al erfaring viser at når nogle lande går foran

lande og her må jeg jo beklageligvis nævne

fodslæbende og derfor får vi ikke nogen aftaler globalt set

at lande skal gå foran for at få resten af verden til at gå i den rigtige retning

den ene ting den anden ting gartnerierne det ser ud som om gartnerierne er nogle af de virksomheder der har

de ikke for længst overgået til brug af fjernvarme i stedet for at bruge forurenende lokale energikilder

det mest energieffektive nemlig fjernvarme

giver udtryk for men ordføreren forholder sig ikke til den konsekvens at der flytter gartneriarbejdspladser ud af landet og ordføreren forholder sig heller ikke til den konsekvens at danske forbrugere som følge af det her kommer til at få ringere fødevarer kommer til at få fødevarer produceret

har set tidligere eksempler omkring

mælkeproduktion og nu kan vi så komme til at se det omkring

til danske forbrugere så der

erhvervslivet brokker sig hver eneste gang vi kommer med en afgift også selv om det bare

der ingen tvivl om at de har gode muligheder for at omstille til energiformer som er mindre

no kan overgå til fjernvarme

undgå at betale en højere afgift hvert fald undgå at betale det meste af den højere afgift de vil komme til at betale hvis de bare fortsætter

så skal de såmænd nok også leve videre det vil jeg tro og sørge for

på dansk erhvervsliv som varigt vil svare til godt seks hundrede million kroner regeringen sidder samtidig og forhandler

vi alle sammen har en målsætning om at få omstillet fra fossile energikilder til grøn energi en omstilling som er dyr og som også vil ramme mange af de samme virksomheder

fra venstres side bedt regeringen om at vente med en endelig vedtagelse af det her lovforslag så vi kunne

at regeringen ikke ønsker

lytte til det venstre har bedt om og mit spørgsmål er sådan set til regeringen om det så er det klare signal fra regeringen om at brede aftaler på energiområdet egentlig ikke er noget man ønsker eller hvordan skal venstre tolke det når man fortsætter

besøg i vores kaffeklub vi havde sammen med vores respektive fødevare og energiordførere

fået besøg af repræsentanter fra vores to sukkerfabrikker femten repræsentanter af tillidsfolk arbejdsledere og 3fs repræsentanter i området sukkerproduktionen er energiforbrugende man bruger damp og derfor

går det ikke sådan lige fortræffeligt på alle områder 3f repræsentanten kunne fortælle at på lolland falster er arbejdsløsheden i 3f

med afledte aktiviteter

vi har her i landet der er blandt andet meget transport den har en

og fire tusind arbejdspladser prøv at forestille jer hvad mangel af tre tusind fire tusind arbejdspladser

jeg skal bare gøre det helt kort og sige

de to virksomheder kan spare tyve procent

der skal laves miljøvurdering der skal arbejdes med tilladelser

hvad det her handler om så der er altså ikke nogen hurtige løsninger her blot fordi man udsætter et halvt år det gjorde i hvert fald indtryk på os at de her tillidsrepræsentanter stillede to spørgsmål inden de gik hvorfor er det lige vores arbejdspladser der skal sikre at finansloven hænger sammen hvor er respekten for de arbejdspladser som betyder så meget for os

den værste økonomiske krise

trediverne vi mister konkurrencekraft vi mister arbejdspladser

vi i sådan en situation ikke kan gøre men der er også noget vi kan gøre og der er noget vi kan undlade at gøre vi kan i den situation undlade at lægge yderligere byrder på vores virksomheder

af det forslag vi her har til tredje behandling jeg er ked af de konsekvenser som det er så forudsigeligt at det vil få det vil komme til at koste virksomheder livet det vil komme til at koste danske arbejdspladser vi vil sende dem direkte ud

arbejdspladser som når først de er nedlagt

de her virksomheder og disse job ikke blive genskabt i danmark det synes jeg er trist det synes jeg er uklogt

for sig heller ikke forventet det selv ikke af den nuværende regering

jeg har ladet mig fortælle at det oven i købet

en blomst som skulle være groet i det radikale venstres baghave og sparket ind i forhandlingerne det kan dog undre i betragtning af at det radikale venstre på mange måder

for førelsen af en sund økonomisk politik men det er altså åbenbart ikke tilfældet når det drejer sig om virksomhedernes omkostningsniveau og erhvervslivets konkurrenceevne det synes jeg er umådelig trist

til yderligere fordelingspolitik var det jo som vi kender den røde regering men man siger at det er af hensyn til miljøet man siger at det er af hensyn til sundheden hvad bliver effekten ja den bliver jo ringere

og skal producere varer der hvor miljøstandarderne er lavere og hvor kravene til energieffektivitet og energiudnyttelse er ringere og hvor emissionerne fra

forurening kender ikke til grænser og det vil sige at

får vi bare produceret under nogle lavere sundhedsmæssige standarder end her i landet og det vil sige at vi skal til at bruge valuta til at importere varer som vi ikke længere på grund af vores omkostningsniveau er i stand til at producere her i landet og det bliver varer som altså vil være mindre sunde end dem vi producerede her kære venner mine damer og herrer her før jul det her er hele vejen igennem en tabersag der er ingen win win situation overhovedet over dette forslag det er hovedet under armen det er dårligere miljø det er dårligere sundhed det er mistet konkurrenceevne det er ødelagte virksomheder og det er tabte arbejdspladser jeg synes det er beskæmmende jeg synes simpelt hen ikke vi kan være det bekendt det er uklogt uforstandigt og det er noget der ikke kan retableres hvis der havde været en smule format over regeringen havde man renonceret i sidste øjeblik vi havde et dygtigt erhverv

i går gartnerne som fortalte om deres problemer og som fortalte om hvad de havde gjort for at forbedre energiudnyttelsen med otte og tredive procent på fjorten år noget af det mest effektive og bedste inden for det erhverv i europa man kunne have trukket i nødbremsen man kunne have sagt at man ville tænke sig om en ekstra gang og se det i sammenhæng med de igangværende energiforhandlingerne men end ikke det evnede man

er det

herre herre

thomas jensen for en kort bemærkning

uanstændigt

er det herre kim andersens privatisttale det er en fortrængning af hvad herre kim andersen selv

rede til at give en kickstart dansk økonomi

vælge at stemme for når vi kommer dertil

har ført den politik om

i regeringen har med oprejst pande og rank ryg hele tiden sagt

fortælle at det skulle være en idé der skulle være fostret i det radikale venstre det var hvad jeg sagde

det her er jo et forslag

er med til at ødelægge virksomhedernes konkurrenceevne og dermed koste arbejdspladser man siger at man vil etablere omstillingspuljer man siger at man har omskolingsforløb som der er sat penge af til og så videre

der præger den her erhvervspolitik og for den sags skyld arbejdsmarkedspolitik det minder jo mest af alt om at man har en mand som på grund af konjunkturerne har det rigtig skidt og når man så kan se at han har det skidt

selv føler det og så giver man ham en mavepuster og bagefter en hammer i hovedet og så står man i øvrigt klar med et genoplivningsforsøg det er da en besynderlig form for erhvervspolitik

at vi i fællesskab gør noget for at nedbringe

af energien og dermed reducere emissionerne det er vejen frem det her forslag

vi lukker jo virksomhederne og sender dem ud af landet og så kan de ikke forurene her men så skal der produceres andre steder under ringere standarder og så vil vi få mere forurening og da forurening ikke kender til grænser risikerer vi også at den

siger jeg tak for spørgerens belæring jeg har hørt debatten her i dag jeg har fulgt med i den her debat igennem uger jeg har haft indkaldt til samråd vedrørende den her sag jeg har stillet spørgsmål vedrørende sagen og så har jeg i modsætning til spørgeren en mangeårig baggrund i erhvervslivet så jeg tror at jeg har en lille smule begreb om hvad det her drejer sig om

han har stort kendskab til det så jeg vil

forbedre og i hvert fald ikke vanskeliggøre danske virksomheders konkurrenceevne vi skal også fremme moderne miljøteknologier vi skal fremme en effektiv energiudnyttelse og vi skal sørge for at give tilskyndelse også ved diverse økonomiske støtteordninger til at nedbringe emissionen det er faktisk det vi har vist gennem ti års aktiv miljø og energipolitik i vk regeringens tid det er faktisk også det som rigtig mange erhverv jo har udnyttet og haft en gavnlig effekt af

også for folkesundheden og for miljøet jeg nævnte lige før gartnerne som har præsteret

nedbringe deres energiforbrug med otte og tredive procent på fjorten år samtidig med at

har øget produktionen det er meget meget flot

stor anerkendelse og stor ros for gartnerierhvervet og der er mange andre erhverv

meget pæne resultater det er vejen frem det er et langt sejt træk men det er ved tilskyndelse

ordninger som ansporer til moderne energirigtig teknologi det er ikke ved ensidige afgifter som bare ødelægger konkurrenceevnen

er at man nu giver et halvt år til at erhvervslivet netop kan erhverve den teknologi som

uden egentlig at kunne forklare hvad man i øvrigt gerne vil

gør noget markant for at løse virksomhedernes situation

langt sejt træk der skal til

virksomheder som i forvejen er trængt

gør at de får minus

elimineret et lille plus på bundlinjen det vil gøre at de vil standse deres produktion

ude i det der kaldes udkantsdanmark eller vandkantsdanmark der hvor jobmulighederne for medarbejderne ikke er særlig mangfoldige og hvor man kan være sikker på at

forsvundet kommer de ikke tilbage igen derfor er det på alle måder en meget meget uklog politik som regeringen her har indskibet sig i og jeg kan også høre på tonelejet hos spørgerne fra regeringspartierne at man godt er klar over det man er godt klar over at man er ved at ødelægge noget centralt

splitte nogle arbejdspladser ad det gør ondt for man får selvfølgelig også reaktioner i regeringspartierne ude fra virkelighedens verden men man har i sin egen stædighed indskibet sig

i anden omgang og det gør det jo i

også i lyset af den debat vi har haft for vi

til erhvervslivet til bekymringerne har været at når man udskød ikrafttrædelsen

mulighed for at foretage investeringer og nedbringe deres no

fremgår det af tabel en

kroner så skyder regeringen ikrafttrædelsen med seks måneder og bruger argumentet

så kan virksomhederne nå at omstille sig og dermed udlede mindre no

det står sågar så direkte de erhvervsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser med videre af højere

ikke noget med at miljøet bliver fremmet

det halve i provenu hvis der skulle være en effekt hvis virksomhederne skulle have

dokumenter vi har fået i skatteudvalget skatteministerens lovforslag skatteministerens ændringsforslag dokumenterer at al den snak der har været om

ikke er korrekt det er ganske som herre per clausen fra enhedslisten har sagt i jyllands posten ene og alene et forslag der har til formål

det er soleklart vi kunne ikke få noget klart svar fra den socialdemokratiske ordfører skatteministeren har ikke ønsket at deltage i debatten jeg konstaterer bare at regeringens egne argumenter er gennemhullet af regeringens egne tal det giver ikke virksomhederne bedre konkurrencemuligheder

skubbe ikrafttrædelsen for regeringen regner med præcis det samme provenu det er en trist dag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

har vi igen at gøre med et lovforslag som eksportministeren må være stolt af for eksportministeren får nu endnu mere at eksportere nemlig danske arbejdspladser

lovforslag betyder en markant stigning i afgifterne på en række grænsehandelsfølsomme varer effekten af

gøre det kan sundhedsmæssigt ligge på et meget meget lille sted vi har ikke kunnet få et klart svar på hvilken sundhedsmæssig effekt der er tale om der tales i floromvundne vendinger

kan vi ikke få regeringen til at konkretisere regeringen antager sig ud af problemerne i forhold til hvor stort omfanget bliver

grænsehandelen det der er åbenbart for enhver der har beskæftiget sig med grænsehandel er

der i allerhøjeste grad påvirker grænsehandelen er øl og sodavand der laver man markante afgiftsstigninger vi har eksempler fra tidligere hvor man ved en afgiftsstigning på sodavand fik iværksat et system hvor

vækst i den illegale import af sodavand de blev solgt rundtomkring i kiosker uden afgift og uden pant med det resultat at skat har brugt enorme

ressourcer på at komme det til livs og selv efter at sodavandsafgiften igen er blevet sænket

at når først smuglerne har etableret ruterne

eller ingen sodavandsafgift til danmark

selv om afgiften igen måtte blive sat nederst

mærkeligt at regeringen ikke vil forholde sig til det der populært kaldes ketchupeffekten altså at selv en lille stigning i afgiften kan få store konsekvenser og vi taler jo ikke om små stigninger i afgiften her vi taler om markante stigninger og vi taler om at det for langt flere danskere bliver langt mere attraktivt at bevæge sig syd for grænsen og foretage en lang række indkøb

indtage usunde fødevarer blot fordi de er købt syd for grænsen tværtimod er det ofte sådan at når folk handler ind syd for grænsen bliver mængderne betydeligt større tilgængeligheden hjemme i slikskabet hjemme hvor øl og sodavand står

lettere fordi skabet bugner for når man er af sted

skal man jo sørge for at proviantere så rigeligt så spørgsmålet er om man ikke ender med at

hvor det der kommer til at ske er at vi flytter provenu og arbejdspladser syd for grænsen

øger problemerne hjemme hos familierne for nu er tilgængeligheden endnu større vi ved at

kvantum når det foregår syd for grænsen end hvis man går ned hos sin lokale købmand eller

er at vi står med et lovforslag der skubber knap fem hundrede

ud af detailhandelen i danmark og når man ser på den gennemsnitlige arbejdstid for mange mennesker i detailhandelen

mennesker der bliver berørt men det er åbenbart igen en del af regeringens eksportstrategi ikke noget med at leve af

eksportere danske varer nej vi skal åbenbart leve af at eksportere danske job det er en besynderlig tilgang vi synes i venstre ikke at det er formålstjenligt at øge beskæftigelsen i tyskland

være optaget af at øge beskæftigelsen i danmark det lader det ikke til at regeringen og enhedslisten på nogen måde er bekymret for igen har der været massive henvendelser til folketingets skatteudvalg

frygten for de negative konsekvenser af dette lovforslag men her har man jo åbenbart så heller ikke lyttet

det har bestemt heller ikke gjort noget indtryk på regeringen

at afgiftsstigningerne skal træde i kraft allerede om ti dage altså hen over juledagene det er sådan at der jo allerede er indgået aftaler om leverancer på en lang række varer tilbudsaviserne er trykt man får ikke mulighed for at tage højde for de stigende afgifter og det betyder at det bliver producenterne der kommer til

bære afgiften de har ikke mulighed for at vælte

forbrugerne vi har fået henvendelser

en mindre virksomhed med tre og tyve ansatte som er fuldstændig bundet af de aftaler der er indgået

bære afgiften selv og svaret

men regeringen har brug for pengene fra den første januar så

virksomheden så tilbage til folketingets skatteudvalg at det tolkede man som et klart bevis på at de tre og tyve arbejdspladser der var i den pågældende virksomhed

nogen regeringen mente vi havde for mange af i danmark og dem kunne vi så også eksportere ud af landet det er på alle måder bekymrende at når der kommer indsigelser fra de berørte parter ja så overhører regeringen dem fuldt og

vedstå sig de negative konsekvenser man fortsætter med

føre en politik der koster arbejdspladser det er og bliver ikke

vi kan på ingen måde støtte det forslag vi stemmer så rødt som

det lovforslag vi skal stemme om her om lidt hedder

forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven tobaksafgiftsloven

det burde reelt have heddet l tre og tredive lov om kickstart af grænsehandelen eller hvad med at

det her lovforslag når man kan se at omkring en milliard kroner af omsætningen danske detailled nu bliver lagt nede i tyskland

grænsehandel dansk erhverv vurderer at det her

vil koste omkring syv hundrede og otte og halvfjerds fuldtidsstillinger fuldtidsstillinger alene

lovforslag der er utrolig skadeligt for dansk erhvervsliv

mig tage det første eksempel som kunne være bryggeriet

som bliver solgt i de danske butikker

der bliver solgt i de danske butikker men det leverer ikke de

bliver solgt nede i grænsebutikkerne det er et tysk

komme til at koste nogle danske arbejdspladser fordi de danske bryggerier nu kommer til at miste den produktion

vi kan tage fynbo foods som ligger i vrå og som er en marmeladefabrik

få en merudgift på hele seks og halvfems million kroner eller i bedste fald på fem og tres million

hvis man fratager den del den sælger til eksport

en virksomhed som plejer at have et overskud

bliver pludselig pålagt en merudgift på seks og halvfems million kroner det siger jo næsten sig selv at det her vil koste en masse arbejdspladser

hvordan afgrænsningen af afgiftsgrundlaget foretages mest hensigtsmæssigt og hvorledes satserne for marmelade marmelade og så videre skal fastlægges skal der i to tusind

blive taget nærmere stilling til jo tak siger man så bare

altså vedtaget det ændrer ikke så

vildt meget for den her virksomhed som stadig væk kan se frem til at den får en kæmpe afgiftsstigning og jeg da er utrolig ærgerligt det er utrolig ærgerligt

fosser ned til de tyske grænsebutikker

hele taget fosser ud af landet fordi de danske produktionsvirksomheder nu får en nedgang jeg håber meget at regeringspartierne og enhedslisten vil overveje en ekstra gang om de

med at det er en dårlig medicin i en nedgangstid det her er jo direkte

fordi det ikke er med til at skabe det opsving den optimisme og gang i hjulene som vi har behov for fordi det nye skatter og afgifter

et lovforslag som flytter handelen ud af sydjylland og ned til tyskland det betyder at arbejdspladser forsvinder

fordi vores købmænd og dagligvareforhandlere

simpelt hen ikke kan konkurrere med de tyske derfor synes jeg

snart sænker sig i det lille folketing i danmark

har fået to slags gaver under træet der er nogle

mere i kontanthjælp starthjælpsmodtagere

kontanthjælp og så er der virksomhederne som har fået en afgift under juletræet

er der nogle der får en afgift på sukkervarer

afgift der ligger i det forslag vi behandler

forvejen så siger man lige haps

bruge pengene igen

uanset om det er cigaretter vin

det er chokolade eller det er syltede asier eller hvad det er

er en eneste minister der vil gå op på talerstolen

tage ansvaret for det man laver her man sender

befolkningen og siger her er jeres julegaver fra regeringen

næste år det slår igennem så det er først når vi har jul næste år vi bliver ramt rigtig hårdt

så kan det godt være at der er nogen der måske har

miste deres job og så kan regeringen gå ud

vi alligevel sørge for at i får lidt ekstra i kontanthjælp

råd til at betale de afgifter vi har lagt på dagligvarerne og hvad i nu ellers

at der kommer en energiafgift her i det nye år

alligevel synes jeg at det

på sin plads hvis skatteministeren

havde forsvaret over for den danske befolkning hvorfor den skal pålægges de her afgifter hvorfor virksomhederne

skal pålægges afgifter der koster arbejdspladser hvorfor herre og fru jensen skal pålægges store stigninger i

så bliver der sagt jamen vi har også kompenseret for

forhøjelse af den grønne check man sender ud

under valgkampen blev der også lovet at pensionisterne skulle

løfte de udgifter som regeringen

hvor meget pensionisterne sparer på de madvarer de køber eller om de vil tage en en tur til tyskland jeg tror egentlig

ture til tyskland selv fra nordjylland

det tror jeg blusser op igen og så vil vi se at pensionisterne valfarter til tyskland for

og så har de kassevis af madvarer med hjem det bliver virkeligheden fremover

vi takke den røde regering for

bemærkelsesværdigt at det skal være sådan men

de danske borgere en god jul og et godt nytår og så håbe at de tænker anderledes

vi slutter afstemningen

og vil nu blive sendt til statsministeren

jeg jeg må nok henstille til medlemmerne at de holder sig i nærheden af folketingssalen da der er en meget meget nærliggende risiko for afstemning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

forhandlingen om ændringsforslaget sluttet

afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer

af skatteministeren som vedtaget

fortsat vil blive ramt fordi pengetanksreglen og pengetanksgrænsen er blevet sat

er forhandlingen sluttet

endelige vedtagelse

vi slutter afstemningen for stemte syv og halvtreds imod stemte to og halvtreds

vil blive optaget i folketingstidende der er ikke mere at foretage i dette møde folketingets næste møde afholdes tirsdag den tiende januar to tusind og tolv klokken tolv femten hvor folketinget modtager hendes majestæt dronning margrethe i anledning